der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v fem og tres af lennart damsbo andersen bent bøgsted klaus markussen

der foreligger tre forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v seks og tres af claus kvist hansen mattias tesfaye

er vedtaget herefter forslag til vedtagelse nummer v syv og tres af finn sørensen og v otte og tres

og sofie carsten nielsen bortfaldet

vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren er

ser om systemet virker

der er ikke stillet ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig

er fra en tid hvor man gjorde hele tiden og der var ikke nogen der tog billeder af det når man gjorde

de der kan stemme imod bedes rejse sig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

sige at vi naturligvis bakker op om

for at styrke den tværfaglige formidling inden for det naturvidenskabelige område

projektkonkurrence i to tusind og tolv borgerrepræsentationen i københavn lavede

seksten det vil sige at regeringen har god tid til at orientere borgerrepræsentationen om den her beslutning

være ifølge den nye anlægslov så vi har vægtet den demokratiske inddragelse kontra anlægsloven og vi er

er ikke stillet ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig

høre hvad vi

forhandlingen er åbnet og det er først herre jesper petersen

det og det vil vi gerne have i den her sammenhæng vil jeg komme tilbage til for det første sig om en tilretning af elpatronordningen så ikkemomsregistrerede kan benytte ordningen det skulle især være til gavn for almene

at den her elpatronordning kommer op til overfladen i lovforslaget får også dansk fjernvarme til at give nogle høringssvar

skal tage en yderligere diskussion af den ordning og andre tilretninger det kommer vi givetvis tilbage til i anden lovgivning men

betalingspligt for fogedretter og autoriserede auktionsledere når der foretages tvangsauktionssalg og hvordan momspligten skal være i den forbindelse

tale om et forslag der vil mindske et utilsigtet tab af momsindtægter når man sørger for at det er dem der står for

skal indbetale momsen bagefter og ikke den egentlige sælger

en situation med tvangsauktion kan betyde at staten går glip af de penge den skulle have haft

et skridt i den rigtige retning

et retssikkerhedsmæssigt fremskridt i punktet

tilbagebetaling af tinglysningsafgift hvor man i dag

at skulle betale dobbelt tinglysningsafgift når man så skal have rettet

en fejl og den justering der er tale om her hvor mere generelle forhold kan udløse tilbagebetaling uden fornyet tinglysningsafgift virker rigtig

i forbindelse med sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld

også i forslaget og også det kan vi støtte

grund til

påtale at der tilsyneladende ophober sig så mange fejl i lovgivningen at det så er nødvendigt at gå ind og rette dem

men de burde jo slet ikke være opstået i første omgang en af de fejl der bliver rettet handler om at

elever der har været gjort skattepligtige af deres befordringsgodtgørelse ikke skal være det længere

til at give dem en rimelig smidig gang igennem folketinget men der er så også spørgsmålet om

skatteministeren har stillet de flypendlere som det fortrinsvis drejer sig om i nordjylland og på bornholm noget andet

og mere i udsigt end det som fremgår af lovforslaget og derfor vil vi godt bede om at man skiller det ud

pendlerforeninger og andre som det her berører hvad der jo ikke er sket i forbindelse med

flypendleres befordringsfradrag ind i den her store samling af mange forskellige

en nærmere behandling af det her spørgsmål om flypendlerne som jeg så forudser vil tage lidt længere tid end de øvrige at få igennem folketinget min gode kollega bjarne laustsen er til stede her og jeg har jo bemærket tv to og nordjyske stiftstidendes dækning

den pendlerforening der findes i området simpelt hen

meget utilfreds med det der bliver foreslået her

nærmest hellere være fri derfor synes jeg vi skylder os selv at tage en lidt grundigere behandling af det element af lovforslaget end hvad der umiddelbart bliver lagt op til når man

samler de her ellers relativt ukontroversielle ting i et lovforslag for at få dem igennem folketinget

vi kan vi kan støtte den her række af elementer jeg har omtalt

kan også støtte en forbedring i forhold til flypendlernes fradrag men sætter altså spørgsmålstegn ved om det er den rette løsning

for os da mange af ændringerne er ret små og

give mening at behandle dem i selvstændige lovforslag men det betyder også at

jeg ikke vil gå i dybden med dem alle sammen

giver dog den udfordring

enkelte elementer man som parti ikke kan støtte da dette dette er tilfældet men det vender jeg tilbage til det første punkt omhandler en tilretning af elpatronordningen således at ikkemomsregistrerede varmeproducenter også kan benytte ordningen i dag er det sådan at det kun er momsregistrerede virksomheder som kan benytte ordningen

det er lidt af en fravigelse fra det normale princip vi har her i danmark hvor det er sælger der afregner momsen til staten men vi synes det giver god mening her det tredje forslag handler om at der hvis der har været åbenlyse fejl

godtgjort for den variable tinglysningsafgift

så de i højere grad er ligestillet

handler om at man vil give flypendlerne mulighed for at vælge mellem befordringsfradrag for faktiske dokumenterede udgifter til flybilletter eller befordringsgodtgørelse ved normal bilkørsel jeg undrer mig over hvorfor man skal have den valgmulighed hvorfor skal flypendlerne have mulighed for at få et fradrag som som om de kørte bil

ikke give mening at vende problemstillingen om at man giver bilkørselsfradrag ud fra hvis de havde taget et rutefly så det ønsker vi at kigge nærmere på i udvalgsbehandlingen så vi får mere klarhed over om det

ikke er mere logisk at flypendlere kan få fradrag for at

flypendler og ikke pendler via bil vi ønsker

kan begrænse udgifterne til eu borgerne som får befordringsgodtgørelse for transport i danmark vi ser nemlig fradraget som et redskab til

det danske arbejdsmarked og ikke

at betale udlændinge for at komme til danmark og arbejde

der er også et forslag om mulighed for at udelukke virksomheder der ikke betaler skyldig moms og told fra at deltage i skats

toldskyld det forslag kan df støtte det sidste forslag handler om at man vil indføre en skattefritagelse for befordringsgodtgørelse der udbetales til flygtninge i forbindelse med integrationsgrunduddannelsen det kan man gennem

uddannelsen i df er vi modstandere af at integrationsgrunduddannelsen overhovedet er

vi stemmer derfor naturligvis også imod at man kan få skattefri befordringsgodtgørelse for transport til den såkaldte

er der punkter vi kan støtte og nogle

skal have fundet ud af om vi ønsker

elementerne et af elementerne er som andre også har nævnt at det hidtil har været sådan at hvis der er sket en tastefejl i forbindelse med tinglysningen

en tastefejl lovforslaget betyder også den ændring at blandt andet fogedretterne vil

af indtægterne

at regelrette virksomheder ikke skal betale mere for at deltage i skats sikkerhedsstillelsesordning foreslås det at det er muligt at udelukke virksomheder der ikke

også er rigtig positivt socialdemokraternes

bliver ændret så ikkemomsregistrerede varmeproducenter også har adgang til at

elpatronordningen og så samler lovforslaget op på en fejl i udmøntningen af trepartsaftalen fra arbejdsmarkedsintegrationen fra marts

grundlæggende synes vi at det her

vil nu gøre det muligt at vælge mellem en kilometertakst eller de faktiske omkostninger og det vil jo for en række flypendlere

som så går over til at bruge kilometertaksten være en mulighed for at få en væsentlig forøgelse af fradraget

vi lever i en tid hvor vi skal gå over til transportformer som bruger mindre energi som forurener mindre som ikke skaber de ødelæggende klimaforandringer så vi har meget svært ved at se at man her skal gå ind og give et incitament til at tage en mere forurenende

er meget skeptiske over for

på linje med den socialdemokratiske ordfører at vi

vi får en mulighed for at diskutere lige præcis det her forslag særskilt og i detaljen

til de andre forslag i lovforslaget er

energivenligheden i den teknologi

vi tænker på som værende nogle detaljer nogle mere tekniske spørgsmål så i udgangspunktet vil det være sådan at det kun er beregningsgrundlaget for befordringsfradraget som vi stiller os skeptiske over

tilbagebetalt tinglysningsafgift hvis der er sket en tastefejl i forbindelse med tinglysning det er sund fornuft lovforslaget sikrer endvidere at fogedretten fremover

indbetale moms i forbindelse med tvangsauktioner

mulighed for at benytte sig af sikkerhedsstillelsesordningen

solidarisk hæftelse der kan være gode grunde til at der er nogle virksomheder der måske ikke kan betale den told de skylder og så hæfter man ligesom solidarisk for det men det er selvfølgelig rimeligt at virksomheder

en fornuftig ting der er forskellige andre elementer i det her lovforslag

tage op til overvejelse

ordning der går ud over de reelle udgifter men omvendt

på bornholm eller andre steder i landet og som har brug for at kunne flyve og være

samhørigheden ikke skal

hjælpe flypassagererne specifikt i

former for transport eller mere end man gør i dag

også være dele der har kig på betydningen for

frem og tilbage dertil vi vil kigge lidt på

hvem det er vi egentlig gavner og ikke gavner ved ved at

befordringsfradraget hvor flypendlere

bekymring som jeg også hører fra enhedslisten og

de radikale nemlig hvad det her vil komme til at betyde i forhold til klimaaftryk

mig selv og skatteministeren og mange andre fra

hvert fald indtil vi får en effektiv timeplan

bornholm og andre steder

at det en til en skal betale

at give befordringsfradrag til flypendlere men for at vi kan støtte den del af

udvalgsbehandlingen er elpatronordningen men de resterende punkter

kan være at vi undervejs i udvalgsbehandlingen bliver nødt til at

noget meget lavteknisk som jeg tror at de fleste af os er enige i men lige

flypendlere er der altså to hensyn som går lidt imod hinanden og derfor vil jeg også gerne støtte den socialdemokratiske ordførers

de her forslag primært har til formål

sikre at der er et bedre fokus på borgernes behov og retssikkerhed

det skulle gøres anderledes men

af den variable tinglysningsafgift

tilbagebetalt sin afgift det synes jeg er rigtig positivt

det er jo ganske urimeligt hvis man skal bøde for det

og retssikkerhed

af de elementer som jeg gerne vil fremhæve her fra folketingets talerstol er at vi med lovforslaget får mulighed for at tilbagebetale afgift når der i forbindelse med en tinglysning er sket en tastefejl det er ikke rimeligt at man skal betale en afgift på grund af en

ude blandt almindelige borgere hos kommuner og regioner og i staten og der har den lovgivning vi har haft hidtil ikke levnet meget rum for at man

og det bliver nemmere at få tilbagebetalt en afgift når der er sket en fejl lovforslaget mindsker samtidig statens statens risiko for tab af momsindtægter i forbindelse med tvangsauktioner fremover vil fogedretterne få til opgave

indbetale momsen ved tvangsauktioner til skat det er der god

hjælper hinanden så statskassen ikke går glip af momsindtægter

ændringen af skats sikkerhedsstillelsesordning som en del virksomheder bruger når de

ønsker at stille sikkerhed for potentiel

at der føres en vis kontrol med de virksomheder som deltager i ordningen det er vigtigt at der er fokus på at at de regelrette virksomheder altså dem der overholder reglerne betaler deres gæld til til skattevæsenet det sikrer at de ikke skal betale mere for at deltage i ordningen blot fordi

klimabekymringerne og dem kan man selvfølgelig have

brændstofforbrug og en reduceret

mulighed at køre frem og tilbage og samtidig have et velfungerende

liv ved siden af ens arbejdsplads derfor synes jeg som skatteminister og som som politiker at vi skal sikre nogle gode vilkår for folk der pendler også

at tage et skridt i den rigtige retning med

i lovforslaget bruger vi så på at forbedre ordningen

om et mindre millionbeløb men når jeg tager den debat der er her i folketingssalen ned og øvrigt også den dialog jeg har haft med

efterspurgt og derfor vil den del af lovforslaget også blive trukket

været her i folketingssalen i dag og den dialog jeg har haft siden vi fremsatte lovforslaget

vil blive vil blive trukket så det

stille ordførererne udsigt og så må vi arbejde

også vigtigt for mig at sikre at vi overholder de eu regler der gælder hvis man skal forbedre vilkårene for flypendlere

ikke bare kan differentiere på dem der hedder indenrigsflypendlere de regler vi stiller op vil også gælde for folk der pendler ud af landet

og der kan det godt være svært at finde den gode løsning men jeg noterer mig at den løsning der ligger her ikke ikke

den egentlig skulle skulle tilgodese derfor er det min intention

trække den del af lovforslaget og arbejde

indeholder lovforslaget også en række tekniske rettelser blandt andet en tilretning af elpatronordningen der betyder at ikkemomsregistrerede virksomheder også fremover kan benytte afgiftslempelsen alt i alt indeholder lovforslaget en række gode og nødvendige ændringer som

der ville forsøge at hjælpe bornholmerne ved at tage nogle penge fra nordjyderne og

give til bornholmerne det projekt er ikke lykkedes særlig godt og derfor har den nuværende skatteminister lovet at rette op på det derfor synes jeg det er væsentligt at man arbejder videre med at finde en løsning og det undrer mig såre at folk

kommet med et mere kvalificeret bud men jeg forstår nu at skatteministeren vil komme med et

op på miseren fra to tusind og ni tror jeg

der skal transportere sig til arbejde er

de fire år man havde regeringsmagten ikke fik gjort noget ved det men det gjorde man ikke der var givetvis også andre ting

det tilsagn jeg kan give og har givet er at jeg godt vil kigge på hvordan vi kan forbedre vilkårene det her er så et skridt i den rigtige retning sådan har jeg opfattet

det straffer ikke nogen det giver en en valgfrihed der vil begunstige nogle flypendlere

også det budskab der er her i folketingssalen i dag er

den løsning ikke er efterspurgt og så må man jo gå tilbage og overveje hvad man så

der var nogle af ordførerne der var inde på at sige at der skulle forskelsbehandles på

hvordan man kom til arbejde jeg tror det var i

lavede et princip der sagde at det var fuldstændig ligegyldigt hvordan man transporterede sig jeg tror jeg har sagt i tv

om man cykler eller kører på en rød puch maxi med grøn

arlakasse bagpå jamen så indrømmes der fradrag man skal bare trække fire og tyve km fra og betale dem selv

det er så blevet retstilstanden og den har været der en årrække også mens der har været en lang række

jeg skal rulle det tilbage skal jeg skaffe noget finansiering også

noget der er væsentlig større end det der ligger her i lovforslaget det har ikke været muligt indtil nu det kan være vi kan blive enige om

både i forhold til de folk der pendler

ikke var så godt derfor ville vi have set på det i udvalget nu piller ministeren det ud og så går vi

må man jo erkende det og så må man tage det tilbage og så må man arbejde på

med et alternativ det gør jeg gerne sammen med med både dansk folkeparti socialdemokratiet og de andre partier der vil være

der gør sig gældende her og det skal man selvfølgelig også tage højde for

det men men der er så en forpligtelse til at få det afklaret inden

løse i år af hensyn til de pendlere der jo venter på at vi finder

kunne komme med en helt ny og alternativ model det der er udfordringen er jo

at tilgodese dem der pendler udenrigs og der er mange flere der pendler udenrigs end der pendler indenrigs det kan måske være svært at forsvare at bruge mange millioner på at at nogle personer skal pendle ud

det her der ligger det betyder ikke at vi ikke finder en løsning men

at se det forløb for mig og derfor er det min

justeret noget ned så der kun er de fem og tyve procent tilbage det var vel sådan

man kunne skrue på jeg forestiller mig at skatteministeriet har

når jeg har valgt at lægge den her del ind i lovforslaget

på nogle af de andre elementer der giver en lille merindtægt og den lille merindtægt kunne vi så bruge på at begunstige nogle nogle flypendlere hvis man skal ind i en større model

jo finde noget finansiering og den tror jeg bliver svær at finde inden vi kommer til

samfund fremover slippe med at betale fem procent til fællesskabet

det gør uligheden større vi kan se at indkomstuligheden stiger og stiger herhjemme

formueuligheden stiger endnu mere og nu får den et ekstra nøk opad som dr afdækkede i søndags

forslaget her vi hører godt nok fra både regeringspartierne og dansk folkeparti at det handler om arbejdspladser at virksomhedsarvingerne skal forgyldes af hensyn til samfundet men skatteministeriets egne tal fastslår at nedsættelsen af arveafgiften hverken bidrager til vækst eller arbejdspladser det står sort på hvidt

at det her er et skridt på vejen til et opgør med den samfundsmodel vi har i danmark hvor vi beskatter både indkomst og formue hvor både dem

arbejde og dem der er født ind i en rig familie bliver beskattet og bidrager til

model vil vi

vælge at overdrage sin virksomhed til næste generation

arveafgiften afbetales over femten år det var noget af det vi indførte da vi sidst var i regering samtidig er det

at når regeringen og df skubber de mindre mindre erhvervsvirksomheder ind foran sig som forsvar for nedsættelsen af arveafgiften

hvis vi har

at lade virksomhedsarvinger slippe billigere i

vækst der virker men nedsættelse af arveafgiften er ikke svaret for os

japan topper med en arveafgift på fem og halvtreds

med tilbagevirkende kraft således at alle de virksomheder der i mellemtiden i god tro laver generationsskifte bagefter skal kapitaldrænes med risiko for

til hvordan man netop skaber og fastholder arbejdspladser i danmark men som skatteministeriets egne tal har fastslået det var

netop nedsættelsen af arveafgiften ikke arbejdspladser i danmark

bo og gaveafgift dermed

have bo og gaveafgift

som nævnt har modsatrettede effekter på arbejdsudbuddet citat slut så

at fremføre nemlig at det her handler om arbejdspladser

at der vil være en stor risiko ved

arveafgiftsregler i danmark

fusionere med virksomheder som er placeret i andre lande

blandt andet se at det vil gavne nogle af dem der

at jeg meget klart siger fra talerstolen

et vækstudspil hvor det vi ønsker og som vi jo i

dansk folkeparti og andre partier her i folketinget vil bakke op om

trækker danmark i den forkerte retning selskabsskatterne har

til to og tyve procent det giver et provenu

milliard kroner hvilken type virksomhed er det

på et meget centralt problem nemlig det at når vi kigger rundtom i verden kan vi se

vi skal finde en fornuftig balance i forhold til skatteniveauet i danmark det der er afgørende både i forhold til selskabsskatteniveauet og også arvebeskatning

bidrage til at det er et ræs mod bunden hvor det bliver den laveste skattesats vi går efter

af dansk erhvervsliv og så vælger

at slå ned på ti godsejere det synes jeg virkelig vidner om at man har lyst til at fordreje den her debat der er titusindvis af virksomheder der står over for et generationsskifte hvor det her har stor betydning og derfor vil jeg bare gerne spørge ordføreren om ordføreren mener det gør det

investere og udvikle sig hvis man skal aflevere en væsentlig del af sin kapital når virksomheden skifter ejer og

generationsskiftes fra forældregenerationen til børnene gør det det lettere for virksomheden at investere når virksomhedens kapital udhules fordi der skal betales

de oplysninger som dr fremlægger rigtige nemlig at det her vil gavne nogle af dem der har allermest

af provenuet på den her sænkelse af beskatningen i forbindelse med generationsskifte går til små og mellemstore virksomheder

er et ubehageligt faktum for socialdemokratiet men fem og halvfjerds procent af lempelsen går til små og mellemstore virksomheder men det er selvfølgelig nemmere at finde ti adelige godsejere og så hænge dem ud som om det

citere en virksomhedsejer der siger

generationsskifte det er rigtig rigtig mange penge og det kan betyde at man i en periode er tvunget til ikke at investere i nye maskiner eller nye arbejdspladser alternativt ville man være tvunget til at sælge ud

afdrage arveafgiften over en lang periode over femten

at man ikke står i den situation som

vi står det rigtige sted i forhold til at sikre at

fortsat har arvebeskatning i danmark det

dem der eventuelt måtte overhøre den her debat

skal det beskattes som hidtil

handler om at i stedet for at pengene ryger over i statskassen

pengene i virksomheden bliver investeret i virksomheden

man nødt til at gøre for at være konkurrencedygtig det vil sige investeringer i ny teknologi nye arbejdsgange og så videre hvad gør det det øger produktiviteten ude i virksomhederne og det giver højere reallønninger

vi fortsat vil være uenige om altså hvordan man skal tolke det men det er jo ikke fordi vi ikke vil skabe arbejdspladser i

med om pengene bliver i virksomheden

vi ønsker der skal være incitament til

at regeringen sammen med dansk folkeparti nu lægger op til at

være at man skal overdrage til næste generation

skattefrit at overdrage til en fond men hvorfor er det os politikere der skal bestemme om en virksomhed skal overdrages

eller om man ønsker at køre virksomheden videre i familien

handler om at noget kapital bliver i virksomheden og jeg er helt overbevist om at det gør større gavn for samfundet som helhed end at pengene er i statskassen

gode vilkår for generationsskifte det bidrager blandt andet til at ejerskabet holdes på danske hænder danske hænder desuden kan en reduktion af afgiften på arv og gave skabe grundlag for at virksomhederne står med et stærkere kapitalgrundlag når de overdrages til de næste generationer

det vil jeg ikke umiddelbart mene hvem siger at en familieejet virksomhed ikke kan blive solgt videre på et senere tidspunkt

det indebærer isoleret set at en afskaffelse vil trække i retning

med en servicemeddelelse vi har ikke treogtyvetusind godser i danmark vi har ikke treogtyvetusind herregårde vi har ikke treogtyvetusind legoer vi har ikke treogtyvetusind danfosser

men jeg vil sige gid vi da havde

været mere at bruge her i folketinget så

så det selvfølgelig sige er lidt ærgerligt men jeg

i de andre toogtyvetusinde og nihundrede og halvfems virksomheder især de små og mellemstore virksomheder

få en væsentlig forbedret mulighed for

enkelte families hænder de skal ikke bindes af femten års girokort fra danmark vil jeg gerne sige til socialdemokratiet vi synes

fondsejede så er alle ting velsignede

engagementet i det at en familie har det godt med at være iværksættere og selv drive deres virksomhed

virksomhed det ligger

vi har været et progressivt land

vi er førende på mange forskellige internationale scener inden for

fra socialdemokratiets side ligesom ønsker at forplumre det hele

og jeg synes det er ganske uheldigt

skatter som bliver

dansk folkeparti at hvis man udlodder værdier aktieudbytter og alt muligt andet til ejerne

skal de da beskattes

lader værdierne blive i virksomheden til gavn og glæde for virksomheden og ikke mindst virksomhedens mange medarbejdere der kan vi jo se på tallene at de her treogtyvetusind virksomheder i danmark

har omkring trehundredetusind

og den var ikke skæv til den dårlige side den var skæv

man udlodder af virksomhedens værdier til ejerkredsen bag så jeg

ikke godsejere mange af dem vi taler om

der har vist engagement

at drive deres egen selvstændige familieejede virksomhed

lyst og motivation af at drive sin egen virksomhed

en del af en fond bliver alle danske virksomheder til fonde

der kun staten og fagforeningerne tilbage

bestemme her i danmark

for det her lovforslag vi

det er kommet igennem vi er faktisk stolte af at det kom med i finansloven for to tusind og seksten og vi kan naturligvis støtte

arveafgiftsnedsættelse det synes jeg da også at

høre af ordføreren om man i dansk

men det er det altså ikke vi er sådan set bare lige først i april måned

hvad gjorde skatteaftalen i to tusind og tolv hvor man finansierede erhvervsskattelettelser med socialdemokratiets velsignelse

i kommunernes og regionernes budgetter for to tusind og

gennemført har man så hævet andre afgifter man har kigget på lønsumsafgifter og man har

for at finansiere forskellige tiltag

og tredive må tiden da vise men det ændrer vel

for nuværende det er naturligvis at den aftale

flere pædagoger i børnehaverne flere folkeskolelærere

at acceptere at man ødelægger vores egen

international konkurrence og det er den måde som britiske eller tyske eller østeuropæiske landes industrivirksomheder

jeg kan bekræfte at de får en skattelettelse det kan

det er de små

mellemstore virksomheder som kommer til at få de cirka syv hundrede og halvtreds million kroner

er parat til give en skattelettelse som også kommer dem til gode som har absolut allerflest penge i det her samfund jeg har det

at familieejede virksomheder skal det jeg synes også at de skal

er de her ti godser og milliardærerne vi skal tale om vi skal tale om de andre toogtyvetusinde

og mammom rundt på direktionsgangene og dem synes jeg faktisk vi skal håndtere

som skatteminister at afskaffe formueskattekursen

i familieejede virksomheder pludselig med et pennestrøg langt dyrere det er problematisk da de familieejede virksomheder står for beskæftigelsen af seks ud af ti privatansatte

der er ansat i en familieejet virksomhed der står for et generationsskifte inden for en kort årrække

er råd til de tiltænkte investeringer i virksomheden der skal sikre virksomhedens konkurrencedygtighed i værste fald sælger familien virksomheden og arbejdspladserne flytter til udlandet det overordnede formål med dette lovforslag er derfor at skabe bedre vilkår for de mellem fyrretusind

virksomheder i danmark som står for omtrent halvfjerds procent af dansk eksport og som sagt beskæftiger seks ud af ti privatansatte i danmark det drejer sig om helt små virksomheder mellemstore virksomheder

familieejede virksomheder femten procent af virksomhedens værdiansættelse i arveafgift når tøjlerne skal gives videre til næste generation det er en byrde for de cirka treogtyvetusind familieejede virksomheder med cirka trehundredetusind arbejdspladser som står over for et generationsskifte de kommende ti år

som virksomheden ikke har på kistebunden og derfor overvejer mange af de familieejede virksomheder om de skal sælge eller låne penge

det må ikke ske det ville ramme mange af de privatansatte vi har i danmark samtidig ville ramme hele danmark hårdt familieejede virksomheder er forankrede lokalt i hele danmark hvor de bidrager til vækst beskæftigelse og tiltrækning af arbejdskraft også i landdistrikterne

waterbeds som er en familieejet virksomhed fra galten med tredive ansatte og det illustrerer fordelene ved en sænkelse af bo og gaveafgiften det gør at vi ikke skal trække

de penge ud af virksomheden vi kan koncentrere os om at drive virksomheden videre og investere i fremtidig vækst i stedet for at spekulere på hensætte penge til skat

sænkelsen af afgiften som venstre naturligvis håber vi helt kan afskaffe frem mod

betyder flere penge i virksomhederne til

og de mange fordele for vores samfund og velfærd der følger

pengene får lov til at blive i virksomheden samtidig med at de

i forbindelse med sænkelsen af bo og gaveafgiften er det naturligvis vigtigt at sikre gennemsigtighed og overskuelighed når virksomhederne skal værdiansættes det tager lovforslaget højde for i de situationer hvor skat vurderer at værdiansættelsen ikke kan gå gå ud

vil give et retvisende billede af handelsværdien sluttelig er det også værd at nævne at lovforslaget tager højde for den kritik der har været rejst i forbindelse med genoptagelse

på at det gør det ikke så anerkender ordføreren ikke det

allermest i det danske samfund

stykke hvor der står at der ikke er nogen som helst

beskæftigelse i hele landet og rigtig mange af de her virksomheder også de relativt store familieejede

hedder skjulte penge

hvor der står at peter foss som jo stod i spidsen for den her organisation vækst i generationer

betaler man ingen afgift og så netop gøre den progressiv som socialdemokratiets ordfører taler om

skal betale arveafgift men man vælger så at fritage nogle virksomheder som jo hvis de er så veldrevne

frisk generation nok skal klare sig tænker jeg med vores andre fornuftige erhvervsordninger er der nogle eksempler

bare giver flere penge i legos lomme

set ønsker at alle virksomheder ikke kun de store virksomheder får gavn af det her fordi vi mener at alle

tvivl om og det kan vi også se af debatten

der er her i dag at det her er en skatterabat som

hvor der ellers i forbindelse med en overdragelse skulle foregå en

betaling i milliardklassen

betaling skal de virksomheder nu nu ikke betale selv om alle andre i det her land os almindelige mennesker skal betale bo og

er urimeligt helt overordnet

frem mod to fem og tyve er at der slet ikke skal betales bo og gaveafgift det er en kæmpe skatterabat til de rigeste familier

den franske økonom thomas piketty skriver

kommer vi kun den eksploderende ulighed til livs hvis vi faktisk beskatter især store arve og det her forslag

i den stik modsatte retning arbejderbevægelsens erhvervsråd har også for nylig udgivet

en række tal som ligesom taler deres eget tydelige sprog over de sidste ti år er de danske formuer blevet mere ulige fordelt

har oplevet en stigning i deres formue alle andre har oplevet et fald i kroner og øre og i danmark sidder den ene procent med de største formuer på tre og tyve procent af alle formuer nettoformuerne er mere ulige fordelt end indkomsterne i danmark de personer med de ti procent højeste formuer har i gennemsnit tre million kroner de personer med de ti procent laveste nettoformuer har en nettogæld på næsten syvhundredetusind kroner det er kun de tredive procent med de største formuer i danmark

fremgang over de sidste ti år

og den har de øget med mere end tohundrede og halvfjerdstusind kroner i gennemsnit

de ti procent med de største formuer har øget deres nettoformuer med knap

vi har det på europæisk plan det her forslag vil skubbe på den stigende ulighed det vil ikke gøre op med den stigende ulighed

prøve at værdiansætte nogle af de store

familiedynastier som vil få gavn af den her

langt større beløb end den ene milliard kroner som der nævnes som en mindreindtægt for statskassen

der kun er mindreindtægter til fælleskassen på en

tyve forslaget kan enhedslisten altså ikke støtte vi vil ikke være med til at man giver kæmpe skattesænkninger til erhvervslivets familiedynastier vi synes at virksomheder på linje med alle os andre også skal betale skat og

vi kan ikke støtte forslaget og jeg skulle hilse og sige fra sf at sf

at give en skatterabat en unødvendig skatterabat til nogle virksomheder som godt kan klare sig hvis de er veldrevne og lave et generationsskifte hvis de er veldrevne

når vi skal bruge penge på velfærd når vi skal bruge flere penge til pædagoger

i børnehaverne når vi skal bruge flere penge til folkeskolelærere i folkeskolen når vi gerne vil ansætte flere sygeplejersker på hospitalerne så skal pengene jo komme et sted fra og hvorfor skal det kun være almindelige mennesker som skal bidrage hvorfor skal virksomheder ikke bidrage

også en del af det her samfund og derfor bør de også bidrage og

andre tiltag som vi kan gøre for at hjælpe virksomheder igennem et generationsskifte men at lave sådan en skatterabat som man sådan set tværer ud på alle og ikke mindst også

de familieejede virksomheder de familiedynastier som repræsenterer milliarder af kroner som de så ikke ville skulle betale når den her skat

skulle skulle tænke lidt over frem for bare at være enormt interesseret i at dele endnu en skatterabat ud at hvis man hvis man virkelig gik op i hvad den her problemstilling præcis gik ud på og ikke bare gav efter for

meget mere målrettede tiltag som kunne komme den her problemstilling til livs i stedet for at smøre en skatterabat ud som også kommer dem

jeg anerkender ganske enkelt ikke præmissen om at virksomheder ikke skal bidrage til fælleskassen med en bo og arveafgift når vi som almindelige mennesker skal

det er også meget vigtigt at have et velfærdssamfund

vi kan endda se at den måde vi vort velfærdssamfund har bidraget til at skabe ikke bare et af de mest lige samfund i verden for det har vi trods alt men faktisk også et af de mest produktive og konkurrencedygtige og innovative samfund det er betalt over skatten og det er skat der også er betalt af virksomhederne derfor skal virksomhederne også bidrage til fælleskassen for de får også gavn af det velfærdssamfund som vi lever

fald stadig væk meget stor

hvis man skal være rigtig venlig over for herre henrik dahl

det mest positive udgangspunkt i den måde liberal alliance måske ser verden på så kan

formueuligheden har holdt sig på et stabilt højt

vi får mindsket uligheden både når det drejer sig om indkomstuligheden men

formueuligheden

ti år mens de ti procent med de laveste nettoformuer har øget deres gæld med mere end tohundrede og

er et stort skridt mod en fuldstændig afskaffelse af bo og gaveafgiften som flere har været inde på

er en stor del af danske virksomheder familieejede virksomheder og en stor andel af dem står over for at

generationsskifte de kommende år det påvirker som flere andre

familieejede virksomheder

er både store og små virksomheder det er store globale virksomheder som lego og det er helt små lokale håndværksvirksomheder

er det virksomheder der er skabt af driftige mennesker som sælger produkter og services som er mere værd for dem som køber dem end det som de skal betale

bedre sted præcis som

skaber virksomheder kan være motiveret af mange forskellige faktorer men jeg tror at det er fælles for dem alle sammen at de gerne vil sikre sig at virksomheden drives sikkert videre

lige så høj grad om at de ansatte som er i virksomheden

arbejde i virksomheden og også være i en virksomhed som har muligheder for

jeg synes der er en stor misforståelse i den her debat man får indtrykket af at bo og

er noget der betales af virksomhedsejerne men men det er jo ikke sandt omkostningen

bæres af de ansatte i virksomheden skattebyrden omkostningen ved skatten bliver overhældt på de ansatte i virksomheden

der færre penge at udvikle virksomheden for færre penge til at investere i nye maskiner i ny teknologi i nye arbejdsgange som kan øge produktiviteten i virksomheden hvilket giver højere reallønninger til virksomhedens ansatte

ligesom får øget deres personlige formuer

om kapital der bliver i virksomheden

synes det er et rigtig fornuftigt tiltag

jeg er selvfølgelig ærgerlig over at socialdemokratiet vælger at skabe så enormt stor utryghed for de her virksomheder i i fremtiden vi hørte tidligere socialdemokratiets ordfører garantere og svare klart ja på at når socialdemokratiet engang kommer til magten

bliver det her rullet tilbage det er jo ikke noget der er fremmende for

synes jeg er meget beklageligt socialdemokratiet siger ofte at de

parti som gerne vil have et godt erhvervsklima i danmark men det er tilsyneladende bare ord ærgerligt ærgerligt

jeg synes der også er et andet punkt

i det her lovforslag som

set er vigtigt og som også har været omgærdet af en vis

diskussion det handler om selve værdiansættelsen af virksomhederne når de skal generationsskifte for den er sådan set lige så vigtig som skatteprocenten i sig selv det giver næsten sig selv at det

sådan der synes jeg det er rigtig godt

bliver skat som ligesom får bevisbyrden hvis det er sådan at værdiansættelsen ikke kan ske efter det

det synes jeg er betryggende sådan for for retssikkerheden

er det her et lovforslag som bestemt trækker i den rigtige retning og som

at der skal være tryghed for

at overtage sådan en virksomhed altså at man

tilbagerulle det her lovforslag med den utryghed det helt givet kommer til at indebære for de her virksomheder

spurgt regeringen om om man ikke kunne være interesseret i

også om de medarbejdere der er ude i virksomhederne

er det sådan set dem der bærer omkostningen når der bliver trukket kapital ud af virksomheden

den kapital er så ikke i virksomheden

værdien af deres arbejdskraft og dermed give dem højere

lang iværksætterdebat vi havde i sidste uge

jeg langt hen ad vejen rigtig godt kan forstå de argumenter der bliver brugt for at at den her lovgivning skulle være fornuftig vi vil også gerne stille virksomhedsejerne bedst muligt

det endnu videre jeg tænker lidt på det som

art disruption altså hvad er et generationsskifte egentlig er det noget vi skal se på som en sygdom

er det noget vi skal se på som en mulighed og jeg vil

fratage de nye generationer de økonomiske fordele vi

det er virkelig min oprigtige holdning

ret fornuftige vilkår for generationsskifte også internationalt set

fastholdt det så ville

nogle virksomheder der i dag kommer i bekneb når vi har den form for lovgivning er det

et antal som vi skal ind at kigge på kan vi hjælpe dem på en

gøre dem klar til den her disruption altså det her generationsskifte og

og det er der jeg tænker at vi må sætte ind altså vi må jo gøre virksomhederne bedre og bedre

generationsskifte og så udnytte det til at skabe

man begynder at betale

beskattet når man arvede noget

vi altså prøver at frede dem der reelt set overtager en mindre formue det kan være igennem et langt liv hvor man har sparet og det er

dem der rent faktisk har ret fornuftige midler altså

komme til at få en yderligere beskatning men alle

ville så få glæde af at vi lavede den her progressive beskatning i stedet for på samme måde

beskattet anderledes og de mindre der ville få glæde af en lignende type lempelse som talt om her men der

model som socialdemokratiet tidligere har været bannerfører for altså hvor gør det attraktivt at komme over i

de anker som venstres ordfører tror jeg

at have det men i en tid hvor vi har grupper i landet der svæver på kanten og det mener jeg oprigtig talt selv om vi har et af verdens mest lige samfund

den forkerte omfordeling men jeg anerkender de

gives videre til næste generation hvad er så logikken i

det er det jo ikke det er jo kapital der ligger i virksomheden og hvad er den større logik i

trækkes kapital ud af virksomheden

eller når virksomheden ved et generationsskifte skifter ejere

tilbage der bliver rystet på hovedet så der må være et eller

overtager gamle privilegier eller gamle

uden at man skal ind og

vil gerne skabe lige muligheder for alle til at

men man har skabt en virksomhed som først og fremmest bidrager til samfundet

og man betaler selv indkomstskat og så videre

den dybere logik i at en virksomhed ikke skal fortsætte

bliver til en ideologisk kamp om om det er liberalt eller om det er socialistisk

vi mener at omfordeling også gælder for virksomheder

skal ikke skattebegunstiges yderligere

de her virksomheder er de bundet i lokaler medarbejdere og

drænet for midler og dermed bliver sat tilbage

for en type virksomheder der kommer i risikozonen her der vil måske være nogle der hellere vil flytte til sverige hvis vi fastholder den

generationsskifte så må det være sådan

hvis det er derfor man bosætter sig i danmark hvis det er

de danske familieejedevirksomheder har valgt at blive i danmark så tænker

danske virksomheder har så attraktive at det ikke bare er en generationsafgift

som vi har i danmark så vil det også være

gavn for almenvellet og samfundet

ikke nogen garanti for i en familieejet virksomhed så det var det jeg mente med det der kan være nogle familieejede virksomheder der

til dem der ved noget om det og så få noget sparring

som samfundet lader en beholde frem for at vi bare tager det hele

ved at sige at det skal være statsejede virksomheder eller hvad vi nu kan komme ud i

en skattelempelse som vi giver til nogle der i mine øjne har det godt og dem der ikke har det godt

kan drive deres virksomhed videre må vi hjælpe proaktivt inden da generationsskiftet

prioritering vi mener simpelt hen at den milliard kroner man vil anvende til det her formål kunne skabe mere vækst og mere beskæftigelse hvis man brugte pengene på anden vis regeringen har

kunne lokke os med på det og

til at lave en pakke til erhvervslivet vi så gerne at hvis man omlægger familievirksomheder til

bruge til at lave en iværksætterpakke eller på anden måde fremme erhvervslivet i danmark ikke mindst i

det er også helt fair sådan er politik jo en gang imellem og derfor kunne

den her pakke anderledes sammen så vil jeg sikkert lige om lidt blive spurgt om vi ligesom socialdemokratiet

agter at rulle det her tilbage når vi på et tidspunkt måtte have et flertal igen

rigets økonomiske situation det vil afhænge af de økonomiske prioriteringer vi i øvrigt står over for

om vi tror at vi kan gøre det bedre med de penge et andet sted

det vil være en dårlig idé så det vil være en svær opgave at afæske mig svar på det spørgsmål på nuværende tidspunkt

de danske virksomheder vi gennemførte vores regeringstid en afdragsordning som betyder at når man skal betale den her afgift har man femten år

belastningen blev mindre for virksomhederne så jeg ser umiddelbart

jeg tror som sagt at vi kunne skabe mere økonomisk vækst og ikke mindst i yderområderne

en mere målrettet nedsættelse end den

blive givet fradrag til mange iværksættere også ud over det som regeringen måtte foreslå

ikke mindst grønne iværksættere ikke mindst ude i yderområderne der er en masse fradrag og vi har faktisk sat milliarder af kroner af i vores to tusind og fem og tyve plan

erhvervsskattelettelser til til gavn og glæde

og en anden regering fremsatte forslag om at rulle det tilbage så har vi den samme situation som i dag hvad er svaret så ville de radikale

jeg da ikke afvise at vi kan være nødt til at kigge på det her område også men vil altså omvendt heller ikke sige at vi er fast besluttet på at gøre det det vil afhænge af hvordan den samlede økonomiske situation ser ud og om vi kan finde pengene andre steder

for virksomhederne ikke at vide om det her fortsætter eller ej men så må man jo så forsøge sig med lidt bredere flertal end det som man har forsøgt at skabe her gennem en finanslovsaftale og så er det jo traditionen at man så giver lidt og tager lidt og så kan man lave bæredygtige løsninger så jeg føler ikke helt at det er mig der skal tage ansvaret for

den radikale ordfører virker det som om man ikke er klar over at den her nedsættelse af beskatningen jo også gælder hvis man overdrager sin virksomhed til fondseje jeg er glad for at ordføreren nikker for så har vi det på plads jeg synes måske debatten tidligere virkede som om

konstruktioner ikke var omfattet men

helt konkret at vide om når det radikale venstre fremhæver den her afdragsordning for skattebetaling som blev indført tidligere

jeg da meget gerne lette denne arveafgift men politik er jo en gang imellem at prioritere og der er nogle ting der står højere på vores dagsorden både når det handler om at lette skatten på arbejde

med sikkerhed i danmark men som sagt har jeg ingen ideologiske problemer

og blev forstærket da den tidligere regering over natten ophævede formueskattekursen

ikke sikker på var et af det radikale venstres glædesøjeblikke da man sad i regeringen men men så meget

er bare optaget af så at spørge

understreger at der er utrolig få virksomheder der har benyttet sig af den henstandsordning kunne det så få det radikale venstre til at genoverveje sin

vil vi selvfølgelig endnu en gang sidde der og skulle finde ud af hvor pengene er bedst brugt og det er ikke noget særskilt mål for os så at gennemføre den her afgift det vil jeg gerne sige det er ikke et mål vi har at så skal den som noget af det første op men jeg vil bare heller ikke garantere at vi ikke gør det hvis det er sådan at vi ikke kan skaffe de midler som vi finder endnu mere nødvendige

at det radikale venstre hellere vil bruge pengene på noget andet og noget der er mere effektivt

man kan helt sikkert finde noget der giver mere vækst og beskæftigelse

så ligesom det her der ligger på bordet og det er det der kunne findes et flertal

sænke registreringsafgiften for en milliard det ville være mere effektivt man kunne sænke topskatten for en milliard det ville være mere effektivt

for en milliard det ville muligvis også være mere effektivt men jeg kunne

og som det radikale venstre mener de kan få socialdemokratiet og resten af venstrefløjen

også godt sige at historien tilskriver at det heller ikke er sådan at vi ingen indflydelse får på hvordan det kommer til at se ud

det kunne vi jo nok godt samle et flertal for bredt i folketinget meget hurtigt og jeg tror man kunne kunne komme rigtig langt for en milliard kroner inden for det område

på personskatten hvor vi ville kunne finde fælles fodslag og jeg vil bare opfordre herre

olsen til at læse vores to tusind og fem og tyve plan der kan man

det her konkrete forslag og jeg hører også på ordføreren at

som ordføreren er sikker på at kunne komme igennem med med socialdemokratiet som vil være mere effektivt

man kan finde mange initiativer som på papiret og teoretisk vil være mere effektive men jeg

hvilket initiativ som man kan komme igennem med vil være mere effektivt end det

inddrage et så bredt flertal som muligt så man er sikker på at de forandringer man laver består det forstår jeg godt og derfor forstår jeg også godt alle spørgsmålene fra den

side af salen som som spørger ind til mig i øjeblikket jeg vil bare sige at det jo er dem der sidder i regering der har ansvaret for at forhandle en aftale der er bred det har man ikke ønsket i det her tilfælde har man lavet en smal aftale og så må man også stå til regnskab over for de virksomheder der nu ikke kan få at vide med hundrede procents sikkerthed at den her skattelettelse varer havde man inddraget radikale venstre og var indstillet på

og det er en aftale som det konservative folkeparti er rigtig glad for

i princippet modstandere af en boafgift fordi vi mener at det er en urimelig dobbeltbeskatning mellem generationer af penge som allerede er beskattet en gang det er vores helt grundlæggende holdning

virksomheder der står over for et generationsskifte så handler det ikke længere kun om nogle grundlæggende principper

også om erhvervsvirksomheder som mister konkurrenceevne og mulighed for at foretage investeringer fordi kassen skal drænes for likviditet for at sikre at staten kan få sin afgift afgift i forbindelse med

generation skal indtræde i virksomheden

også det er uklogt for hvorfor skal familieejede virksomheder straffes når de skifter ejer det skader dansk erhvervsliv det koster danske arbejdspladser og skader eksporten i de implicerede virksomheder

altså treogtyvetusind danske virksomheder som står foran et generationsskifte nogle er store og nogle er små men for langt de flestes vedkommende

der tale om mindre virksomheder det kan være håndværksvirksomheder landbrug butikker og så videre virksomhederne omfatter omfatter trehundredetusind arbejdspladser mange af disse familieejede virksomheder

placeret i yderområderne hvor de skaber lokale arbejdspladser

har de familieejede virksomheder en særlig tilknytning til lokalområdet det kender jeg selv

de lokale virksomheder sig om lokalområdet

ikke fordi de behøver en csr strategi nej de gør det fordi de gerne vil bidrage til lokalsamfundet og til kulturlivet og måske yde en social indsats et generationsskifte er på mange måder en situation som skaber store

samtidig giver nogle skattemæssige udfordringer så betyder det jo at virksomhedsejerne er tvunget til at trække store ressourcer ud af virksomheden for at kunne betale afgifter og skatter det er ikke hensigtsmæssigt

er at det går ud over konkurrenceevnen og dermed ultimativt også skaber usikkerhed

og medarbejderstab det skader dansk erhvervsliv

huske på at familieejede virksomheder

altså står for omkring halvfjerds procent af danmarks samlede eksport

vi rigtig godt tilfredse med at vi nu kan få reduceret

på vejen selv om vi naturligvis vil arbejde videre for vores mål som er en fuldstændig afskaffelse af afgiften med de ord

om to ting for det første det her med principielt at være imod en arveafgift

hver går på arbejde og betaler indkomstskat hvorfor er det så at at dem der er

skal kunne overtage store formuer

overtage en virksomhed uden at det bliver beskattet

har betalt virksomhedsskat samtidig betale en ekstraskat fordi de ikke har klattet pengene væk for det var

betalt den her afgift hvis de havde

kan få en stor portion penge skal de beskattes af det det synes jeg

skævt skævt i så derfor

virksomheder netop er vigtige for lokalsamfundet det kender jeg jo hvor jeg selv kommer fra

netop de virksomheder som er familieejede igennem generationer som også går ind og tager et ejerskab omkring lokalsamfundet

vi kan gøre danmark rigere og med den her lempelse gør vi danmark rigere

ved at virksomhederne kan blive ved med at reinvestere deres kapital og ikke bliver tvunget til at trække den ud i forbindelse med et generationsskifte

arbejdspladser det synes jeg er vigtigere end en diskussion af om der er nogle få som får

handler grundlæggende om at der er rigtig mange der får glæde af det her især de her seks ud af ti medarbejdere som

regeringens ønske mål er at understøtte vækstudvikling og beskæftigelse i hele danmark og derfor er det efter vores opfattelse fuldstændig afgørende at styrke vilkårene for de familieejede virksomheder der er nemlig mellem

og beskæftiger seks ud af ti

det siger noget om hvilken rolle de

også vide hvordan de familieejede virksomheder i den grad udgør rygraden

store jordbesiddere

eller store virksomheder men det spænder meget

ofte beliggende uden for de større byer på landet til store globale koncerner

også tror herre rune lund

flere af de toneangivende virksomheder i danmark er eller har været familieejet og de er på hver deres område flagskibe inden

for dansk erhvervsliv i mange tilfælde har de familieejede virksomheder desuden en meget stor lokal forankring de bidrager til at sikre arbejdspladser og vækst i områder der ellers let kunne blive hægtet af udviklingen det ser vi for eksempel på als hvor danfoss jo spiller en kæmpe stor rolle for

lokalsamfundet for sønderborg for sønderjylland

været det det er i dag hvis ikke danfoss

en hæderkronet dansk familieejet virksomhed havde

de mange små og mellemstore og store familieejede virksomheder spredt over hele landet og sikre de her gode vilkår for at opnå

modsatte retning da den tidligere sr regering uden i øvrigt nogen form for kompenserende lempelser

ene dag til den anden ophævede formueskattekursen i starten af to tusind og femten

dyrere for de familieejede virksomheder at gennemføre et

reglerne for generationsskifte for alle virksomheder vi vil sikre at pengene bliver i virksomheden så de

anden virksomhedsejer der har rigeligt i forvejen er et forkert billede det er ikke

at pengene går til ejeren af virksomheden nej de bliver i virksomheden hvis de skulle blive trukket ud

betales skat som jeg også tror herre joachim b olsen fra liberal alliance var inde på i sin sin ordførertale men når pengene ikke skal i statskassen

de bruges til at investere i medarbejdere

i udstyr i teknologi

arbejdspladser nedsættelsen af bo og gaveafgiften fra de nuværende

fem og tyve ved overdragelse af erhvervsvirksomhed vil betyde at generationsskiftebeskatningen reduceres ganske markant i dag udgør den samlede beskatning knap

udbytte til at betale bo og gaveafgift med vedtagelse af lovforslaget som jeg noterer mig der er et flertal for om end jeg godt kunne tænke

dog et flertal vil beskatningen ende på små seks procent og det er uanset om virksomheden er personligt ejet eller et selskab vi taler altså om treogtyvetusind familieejede virksomheder med trehundredetusind arbejdspladser der står over for et generationsskifte i de kommende år det er særlig vigtigt for

den periode vi har været igennem har der været generationsskifter men som følge af den erhvervsudvikling danmark har været igennem for nogle årtier siden

vi står over for nu og særlig i en tid hvor hvor en virksomhed kan blive tvunget ud i

at sikre et generationsskifte der gør at den næste generation kan drive virksomheden

er værdiansættelsen af virksomheden selvsagt vigtig og det er ikke nogen hemmelighed

at blandt nogle af de her virksomheder det kan man se i høringssvarene

en lang række møder jeg har haft som skatteminister i den proces der

beskatningsprocenten fra femten til fem

var det den tidligere regering gjorde ved at afskaffe formueskattekursen

og for regeringen også at give tryghed og sikkerhed for hvilke regler der gælder for værdiansættelse af virksomheder og derfor har vi også i sammenhæng med lovforslaget sikret at det i de situationer hvor skat skattevæsenet finder at værdiansættelsen ikke kan ske efter de såkaldte aktie og goodwillcirkulærer fremover vil være skats opgave at godtgøre at cirkulærerne ikke vil give et retvisende udtryk for handelsværdien det vil sikre mere gennemsigtighed og forudberegnelighed for for virksomhederne

et stort skridt i den rigtige retning

virksomheder men vi ønsker regeringen at gå endnu videre frem mod to

ambition at tage det sidste skridt

af en virksomhed til næste generation eller til en erhvervsdrivende fond slet ikke skal betales bo og gaveafgift eller overdragelsesafgift

som jeg fremfører her fra folketingets talerstol i dag det vil give danske familieejede virksomheder de samme vilkår som

der som sagt slet ikke er nogen bo og gaveafgift

om succession og nedsat afgift for ejendomsselskaber som flere høringsparter har været inde på

en god fornuftig argumentation under høringen indgå i det videre arbejde med at sikre bedre vilkår ved generationsskifte men når man laver

der handler om ejendomsselskaber

at man godt kunne få det indtryk at regeringen ønsker

forfordele familieejede virksomheder frem for fonde frem for erhvervsdrivende fonde

for fonde og det er vores ambition

vi synes også bare at man skylder at sikre gode vilkår for

de familieejede virksomheder så skal jeg lige rette den misforståelse som jeg kan forstå

fru lea wermelin der var inde på at håndværksrådet skulle være

er jeg glad for at håndværksrådet har fulgt med i debatten

kan hvert fald se på twitter at

de skriver at de faktisk støtter lovforslaget og støtter et billigere generationsskifte i familieejede

bede om at man ikke sådan skubber håndværksrådet foran sig

antager at de gør det fordi det vil det vil sikre bedre vilkår for

både fonds og og familieejede virksomheder

jeg lige nævne et andet element i lovforslaget der handler om genoptagelse for lagerbeskattede værdipapirer

det har været kritiseret fra rådgiveres side

men jeg ser frem til en god og konstruktiv udvalgsbehandling og jeg håber

at de virksomheder som står over for generationsskifte

kan vide hvilke regler der gælder også på den anden side af et folketingsvalg

at vælge at give sin virksomhed videre til næste generation selv om det

om de erhvervsdrivende fonde endnu ikke er gennemført har det

det udvalgsarbejde som den tidligere socialdemokratiske skatteminister satte

sagde de det er helt ligegyldigt det kan vi ikke bruge til noget

er mit syn som skatteminister på det at vi

bruge tre hundrede og tres million kroner på noget der er ingen der vil have det giver da ingen mening derfor har vi nedsat en arbejdsgruppe og jeg har også haft en god dialog og det vil

det er regeringens ønske at når vi forhåbentlig inden to fem og tyve kommer i mål med fuldstændig at få fjernet bo og gaveafgiften så er det en nedsættelse der både omfatter de erhvervsdrivende fonde

klart billede af at hvis man skal overleve et generationsskifte og virksomheden ikke skal lukke eller blive solgt til nogle der typisk er udlændinge

de penge der ikke skal betales i skat kan sikre virksomhedens overlevelse

udvikling i forhold til det andet spørgsmål

udvalgsarbejdet skal være færdigt her i sytten og der vil forligspartierne som

forhandlingen er åbnet og den første der har

for elever på ungdomsuddannelser for unge med særlige behov kaldet stu med forslaget foreslås det at pålægge regeringen at sikre at stu elever får adgang til at købe ungdomskort fra august

og atten forslaget begrundes med at ungdomskortet kan hjælpe stu elever til at få et godt og aktivt fritidsliv og blive en integreret del af samfundet stu er målrettet unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse heller ikke hvis der ydes specialpædagogisk eller anden støtte

med særlige udfordringer i dag i dag har kommunerne det fulde finansieringsansvar for stu og skal også sørge for befordring af eleverne til og fra uddannelsesinstitutionen ud fra en vurdering af elevernes befordringsbehov elever på stu som ikke har brug for særlig hjælp til transport får deres udgifter fuldt refunderet hvis de bor mere end elleve

fra deres uddannelsessted elever på andre ungdomsuddannelser skal til sammenligning betale tre hundrede og tres kroner om måneden i egenbetaling for deres ungdomskort ungdomskortet giver samtidig ret til fri kørsel inden for takstområdet hvor den unge bor og en række rabatter i de øvrige takstområder den nuværende løsning for elever på stu tager udgangspunkt i den enkeltes særlige situation og de individuelle behov

man kan argumentere for at den nuværende ordning isoleret set er mere fordelagtig end hvis man i stedet tilbød eleverne ret til ungdomskort forslagsstillerne foreslår at kommunerne skal tilbyde stu eleverne at vælge mellem to forskellige befordringsordninger i det omfang stu eleverne vælger ungdomskortet frem for den kommunale befordring vil en del af finansieringen blive statslig endelig foreslås det at dækningen af et eventuelt merbidrag skal indgå i forhandlinger om ekspertudvalgets rapport om bedre veje til ungdomsuddannelsen

fuld forståelse for intentionen bag forslaget udfordringen er imidlertid at stu ikke har indgået i ekspertudvalgets arbejde

en del af de pågældende forhandlinger grunden til det er at man har ønsket at afvente resultatet af en kommende evaluering af stu der er berammet til afrapportering i august

om befordringsvilkår for stu elever kan indgå i opfølgningen på analysen med henblik på eventuelle ændringer jeg vil samtidig opfordre til at parterne bag ungdomskortet på baggrund af analysen på undervisningsministeriets område undersøger om de kan blive enige om at udvide modtagerkredsen der har ret til at anskaffe et ungdomskort til også

støtte op om forslaget men foreslår altså dels at følge op på spørgsmålet i forbindelse med opfølgningen

dels at parterne bag ungdomskortet på den baggrund undersøger om der kan skabes enighed om at udvide modtagerkredsen til også

en stu men en del af dem går på produktionsskoler sammen med andre produktionsskoleelever og er egentlig ligeså velfungerende

spørge om ministeren ikke er enig i at det er mærkeligt

for eksempel ud til et eller andet om aftenen

i en forligskreds som jeg ikke med i og som ligger et helt andet sted

en forståelse for så det ikke ender med

er det jo vigtigt at vi som samfund tager medansvar for at hjælpe lige præcis

den gruppe af unge det gælder både når det handler om uddannelse og det gælder også

det også vigtigt at sikre de bedst mulige rammer for at de unge personers fysiske eller psykiske tilstand og så vidt muligt i det hele taget deres liv ikke begrænser den enkeltes mulighed for uddannelse eller for at deltage i livet på skolen eller uden for skolen netop i deres fritid elever som går på stu er elever med særlige behov det kommer vi ikke uden om som det er i dag

til at sørge for transport mellem skole og hjem for de elever der har behov for det og det er en ganske fleksibel situation hvor der findes en række transportmuligheder som kommunerne jo

mener at den nuværende ordning med gratis transport for elever på stu mellem hjem og uddannelsessted er en rigtig god ordning og den sikrer

at eleverne netop får den støtte til transport som de har brug for og har behov for for at kunne tage en ungdomsuddannelse vi er positivt indstillet over for den intention der ligger i beslutningsforslaget

vil have glæde af et ungdomskort da de har helt særlige og individuelle behov for befordring samtidig

at se på forhold og muligheder i dag og ikke mindst den foreslåede finansiering som er

at tilbyde en bred række af befordringsløsninger mellem skole og hjem

det alene have en ledsager med sig i offentlig transport såfremt man faktisk er i stand til det man behøver ikke at

tage imod det tilbud at skulle lade sig befordre i et af kommunens køretøjer men vi skal jo forholde os til finansieringsspørgsmålet det kommer vi

jeg bare konstatere at der jo altså ikke er fuld klarhed over økonomien i forslaget ikke helt der peges i nogle retninger

er at eventuelle udgifter skulle kunne dækkes af en reduktion af su til vandrende arbejdstagere men ministeren har allerede været inde at se på at der jo er en forligskreds som

hører et helt andet ressortministerium til netop

transport bygnings og boligministeriets

uagtet at intentionen bag det her beslutningsforslag er sympatisk og vi deler i øvrigt forslagsstillerens syn på det

til finansiering kan kan socialdemokratiet altså ikke støtte

man kan tage en ledsager med og så videre

for dem der har udfordringer og dem der har brug for at få den

tage ud og besøge nogle venner med et ungdomskort ville det ikke være

en fornuftig løsning at sige

stu der har behov for den ordning der er i dag

samtidig har en gruppe der også har behov for og vil

en ordning som ungdomskortet der netop vil give dem den mobilitet som som de kan

derfor vil jeg bare gerne have ordføreren til at bekræfte at hvis vi kan finde en en anden måde at finansiere det på

finde en løsning så de her unge kan få den transport som de i mine øjne

studerende eller statskundskabsstuderende ønske et emne der belyser det komplicerede

hvordan man kan konstruere uigennemsigtighed det viser sig nemlig når man behandler

emnet her at forslaget er hjemmehørende hos

su lovgivningen de studerende og de elever det drejer sig om er primært hjemmehørende hos

ungdomsuddannelse og finansieringen ligger i i transportforligskredsen

det komplicerer sådan set sagsbehandlingen en del

i virkeligheden synd både for gennemsigtigheden og også for folketingets mulighed for

beslutning overraskende nok

kan jeg ikke tilføje så meget nyt i forhold til det ministeren allerede har sagt vi har trods alt talt sammen forud for for debatten i salen overordnet set er vi positive vi indstiller til at

vi vil være venligt stemt over for at finde en løsning dog synes vi også det

berørte stu studerende får mulighed for at vælge min min kollega fra socialdemokratiet

bemærkede også at i nogle tilfælde

kan det forekomme at man er stillet ringere med adgangen til ungdomskortet men jeg forstår fuldstændig behovet for den her ligestilling og jeg forstår også den følelse

som ung stu elev når man oplever at man ikke har de samme vilkår

er klar til at støtte beslutningsforslaget på nuværende tidspunkt vi vil gerne se positivt på

opfordrer så til at man i transportforligskredsen transportforligskredsen

yderligere og man kan måske endda hvis man er i stand til

med andre fra fra skolen gymnasiet eller andet

udmærket at mange af eleverne på

i dag har adgang til gratis transport mellem

det drejer sig om unge der bor mere end elleve

derfor vil det være sådan i al sin gribende enkelhed at for nogle elever

vil der ikke være fordele forbundet med ungdomskortet når det gælder transporten mellem hjemmet og uddannelsesstedet men der vil til gengæld være en række nye transportmuligheder

om

være en fordel for den enkelte unge som

vil være forskelligt det vil afhænge af hvad afstanden er mellem den pågældendes hjem og uddannelsesstedet og det vil afhænge af om den unge er i stand til eller ønsker

have et et aktivt

være en fordel for andre vil det ikke være en

måtte føre til et lovforslag der vedtages

at det bliver meget tydeligt at der er tale om et reelt frit valg sådan læser jeg også

også når en udgift skifter fra at være en ren kommunal udgift til en statslig udgift kræver det ikke nogen

voldsomt udviklet fantasi at gøre sig

at de unge skifter fra en ordning der er fuldt kommunalt finansieret til en statsligt finansieret ordning

en vedtagelse af beslutningsforslaget måske en beretning som jeg

føler sig presset til at vælge

transportordning som i virkeligheden ikke er nogen fordel for dem

ud fra et kompensationsprincip

transporten mellem deres hjem og deres uddannelsessted og kunne supplere den

med en transportordning der ligestiller dem med andre i forhold til fritiden

lige præcis er vanskeligere stillet

i deres fritidsliv så det er måske noget man kunne kigge på

forslaget og derfor vil jeg kun sige at

vi i folketinget en gang imellem evner at gøre ting meget meget komplicerede

ungdomsuddannelser for unge med særlige behov de såkaldte stu bliver som det allerede er blevet nævnt overordnet set administreret af undervisningsministeriet og i det daglige af kommunerne den konkrete ordning vi diskuterer ligger i transport

den høje kompleksitetsgrad som

har også indflydelse på liberal alliances stillingtagen til beslutningsforslag b tre og tres

hvorfor skulle unge med særlige behov ikke kunne nyde godt af et ungdomskort på samme vilkår som andre unge

men forholdene for stuerne kombineret med forholdene

tværgående at i lighed med ministeren og med

mener vi altså at det bedste er at følge op på spørgsmålet ved en senere lejlighed når

i undervisningsministeriet og når parterne bag ungdomskortet får lejlighed til at drøfte sagen

støtte beslutningsforslaget sådan som det ligger men vi forestiller os

afslutte behandlingen af

som afspejler de holdninger der er kommet til udtryk tidligere så skal jeg

fra det konservative folkeparti at her indtager man

at se på det her men at tidspunktet og formen måske ikke lige er de rigtige så jeg vil naturligvis lade det være op til

i mange år for for

i alle de sammenhænge vi kunne komme til det for rent faktisk at sikre at det bliver den individuelt tilrettelagte uddannelse som vi har aftalt med hinanden

ikke helt lykkedes med rundtomkring

med sympati på det her forslag fra dansk folkeparti som jo handler om ungdomskortet og

det høre meget mere logisk hjemme i de forhandlinger vi skal til at have om den nye forberedende

hvis vi skal lykkes med den opgave det er at give de unge et endnu bedre og mere sammenhængende tilbud end i dag så skal vi jo helt ind i maskinrummet og pille ved økonomien for at sørge for at der er lige muligheder derfor synes det er oplagt at man bruger den chance til at kigge på det som

venstres ordfører også var inde på nemlig at det

for de unge jo også handler om at få de samme muligheder som deres jævnaldrende samtidig og for det andet synes jeg

hvis formålet med det her forslag bare er at kunne sige til de unge på stu

man i øvrigt ikke har finansieret det så er det jo desværre ikke noget værd så jeg vil gerne fra radikal side sige lad os arbejde videre sammen om at kigge på det her når det giver mening jeg hørte også uddannelsesministeren sige at han faktisk synes det er en god idé det har jeg noteret i min lille brune bog og så kan vi jo

er enig i at det her i og for sig

lille hjørne der vil kunne hjælpe nogle

vi kunne løse relativt hurtigt hvis vi kunne enes om at sige

ikke enig i at det her er et lille problem som vi burde kunne løse relativt hurtigt til glæde for den her gruppe af stu elever som

handler om de tilbud som er udeomkring

hvis ikke vi kigger på muligheden for

bruge daghøjskolerne og de frie fagskoler

at sikre gode muligheder for elever på

så mener jeg ikke at opgaven er løst

lavet nogen beregning af hvad det koster men

en lidt løs formulering om at man altid kan finde nogle penge via de udenlandske studerende vi mener i radikale venstre at det er rigtig godt at så mange danskere læser og studerer i udlandet og dermed

det handler helt banalt om om man kan komme rundt i sit lokalområde på en hensigtsmæssig måde og på samme led som alle de

man nu går sammen med til daglig derfor vil jeg da egentlig gerne igen

radikale venstre kunne være indstillet på at gå med til at finde en løsning radikale venstre er jo en del

det radikale venstre jo selv er en del af forligskredsen så det kunne jo være at det her i bund og grund var selvfinansierende frem for at sende unge mennesker rundt i taxaer har man

rundtomkring hvor man har siddet i paneldebatter og snakket med eleverne og

eleverne på nogle af de andre uddannelser hvorfor kan vi ikke få et ungdomskort nogle andre kan

når man har en anden ydelse på nogle af de andre uddannelser

noget der grundlæggende nager de unge derude

derfor synes jeg også godt man kan få det løst

at det skal være en frivillig ordning altså det må ikke være sådan at nogle af de unge som i dag har det rigtig godt med den nuværende ordning fordi de har særlige behov vil skulle overgå til en ordning der er skidt for dem

at have et ungdomskort kan få det og dem der har det bedst med den nuværende ordning kan

så jeg synes man skal arbejde videre

en beretning derudover synes jeg der er to veje man kan

at jeg mener det her blandt andet hører til i

godt at ministeren sagde at stu som udgangspunkt ikke ligger som en del af den diskussion

det kan også godt være at det ikke ligger i ekspertgruppen men selvfølgelig bliver stu og ydelserne også en del af den debat fordi de unge jo er en del af den gruppe

det er et sted hvor man kan rejse sådan en debat om ydelserne generelt og så mener jeg også at der er brug for at vi sætter os ned det kunne passende være i bedre og billigere

stuen noget andet er jo at der generelt har været besparelser på transportrabatterne for de unge i danmark

markant dyrere at tage til slagelse til vordingborg til kalundborg

jeg kommer fra og det er på et tidspunkt hvor vi gerne

nogle af de mindre byer det synes jeg er et problem kunne det være noget man tog op i sammenhæng med sådan en ordning her synes jeg det ville være spændende og det kunne jo passende være i bedre og billigere

det her er noget vi gerne vil

suen for de vandrende arbejdstagere

er fornuftigt hvis man kunne finde de penge men jeg tror at det der er behov for er at man får samlet de her mange gode forslag og får sat sig ned og sagt kan vi finansiere det her et sted hvor det rent faktisk kan lade sig gøre også med det parlamentariske flertal

efter folkeskolen kom peter først et år på

peter fik en hel del venner forskellige steder på fyn

kom hjem efter efterskolen kommer han på produktionsskole som elev på produktionsskolen kan peter købe et ungdomskort til en overkommelig pris som betyder at han kan besøge sine venner fra efterskolen rundtomkring på fyn

med vennerne fra produktionsskolen til odense uden det koster ekstra så viser det sig at peter har brug for et stu forløb det bliver bevilget og peter starter på

stu på den samme produktionsskole som han var på før

får godt nok betalt sit buskort hjemmefra og til skolen men til gengæld forsvinder muligheden

rundt på fyn det bliver lige pludselig et spørgsmål om økonomi

ud med vennerne peter glider lige så stille ud af fællesskaberne vi skal gøre hvad vi kan for at alle specielt de svageste understøttes i at være en del af nogle fællesskaber det er en vigtig del af at kunne klare sig selv og finde motivationen til at klare sig selv

handler om at give lige muligheder til dem der kan bruge og vil bruge mulighederne det er også centralt i forslaget det er blevet nævnt af flere af ordførerne at det skal være frivilligt

både er nogle der absolut har brug for at blive hentet og kørt og ikke selv er i stand til

transportmidler og så er der dem der måske egentlig burde være på en produktionsskole

tilbud om en stu og går der og undrer sig over at de netop ikke kan de samme ting som de kammerater de har

det her forslag videre så vi får skabt en løsning så kan man diskutere hvor meget af den der skal ligge i de diskussioner vi skal have om om ungdomsområdet som sådan jeg mener ikke vi behøver vente på at vi skal

set en evaluering af hvordan stuen fungerer om den gør hvad den skal det handler jo ikke om om de unge er mobile eller kan tage imod det ene eller det andet tilbud så så derfor

noget før så kan man jo

ikke kunnet få nogen svar og det handler selvfølgelig om at det her

at gøre op hvor mange af de unge der vil vælge

netop skal være frivilligt

og der vil være en finansiering i kommunerne som forsvinder

en statslig finansiering det er vældig komplekst

været et af temaerne her at at det her spørgsmål næsten er så komplekst at det er svært at forholde sig til

ikke skal hindre os i at finde en løsning og det håber jeg vi kan

efterfølgende jeg går i hvert fald fortrøstningsfuld herfra med troen på at vi finder en en god og fornuftig

forhandlingen er åbnet og den første der har ordet er transport bygnings og boligministeren

muligt at benytte teknologiske fremskridt det er afgørende at ny teknologi som kan gavne vores samfund ikke stilles dårligere end de teknologiske løsninger som allerede er etableret på markedet vi gør allerede meget for at skabe mulighed for den grønne omstilling af bilparken energieffektive biler får fordele igennem såvel registreringsafgiften som

den grønne ejerafgift vi understøtter ligeledes udbredelsen af biler som anvender alternative drivmidler det sker for det første igennem de tidsbegrænsede reduktioner i bilafgifterne

elbiler og brændselscellebiler for det andet sker det gennem udvikling af infrastruktur til distribution af alternative drivmidler som er en del af danmarks efterlevelse af eus direktiv på området inden for vejtransport skal medlemsstaterne blandt andet sørge for at sikre et passende antal elladepunkter i to tusind og tyve

og et passende antal ladepunkter for komprimeret naturgas og flydende naturgas i to tusind og fem og tyve udviklingen af elbiler drives i dag i høj grad af konkurrencen om at kunne levere en rækkevidde der svarer til hvad der forventes af

en moderne benzin eller dieselbil med en eventuel beslutning om at udfase konkurrenternes elbiler ville man faktisk risikere at fjerne en del af det udviklingsmæssige incitament som i dag driver nogle af de ambitiøse bilfabrikanter der ville med andre ord ikke være nogen garanti for at en regulering der udfaser fossile biler er ensbetydende med en forcering af udviklingen inden for elbiler måske ligefrem tværtimod markedet for biler er som bekendt globalt globalt det danske marked for biler er i den sammenhæng næsten ubetydeligt og vi må være realistiske omkring det forhold at vi kun i meget begrænset grad kan påvirke udvikling og produktion af biler gennem særlige afsætningsforhold her i landet regeringen ønsker at understøtte en udvikling af ny teknologi som drives af konkurrencen om at levere de bedste og mest sikre biler

forbrugerne det er blandt andet med baggrund

og brændselscellebiler fra to tusind og tre og tyve skal være fuldt indfaset i registreringsafgiften og derfor

benzin og dieselbiler skal vi for alvor påvirke udviklingen får vi efter min mening mest ud af at gøre det internationalt fra dansk side har vi mulighed for at arbejde for en fælles eu lovgivning

vil med forslaget pålægge regeringen at gennemføre en analyse af udfasning af fossilt drevne personbiler en sådan analyse skal som anført i forslagets bemærkninger indeholde et ganske omfattende vurderingsgrundlag regeringen anser

det derfor ikke for velbegrundet at iværksætte en sådan analyse på nuværende tidspunkt

den grønne omstilling af transportsektoren så vi bevæger os derhen hvor vi kan sige at nu skal det ikke længere være muligt at sælge fossilbiler jeg kan ikke rigtig forstå den her modstand mod

mere viden i forhold til at fremme en omstilling som jeg går ud fra at ministeren også er enig med mig i

de fossile brændsler det siger al klimavidenskab

udvikling er klar til det jeg tror ikke at vi kan forcere den udvikling så vi allerede kan gøre det i for eksempel to tusind og fem og tyve og det er også tvivlsomt om det kan ske i to tusind og tredive

der vil ske hvis man gør noget som jeg ikke mener er realistisk

på vegne af skatteborgerne at de skal bruge penge på at analysere hvad der vil ske hvis man gør noget som ikke er realistisk i to tusind og fem og tyve og formentlig heller ikke

sporet kan ministeren ikke uddybe det den svenske klimaminister har jo nævnt at vedkommende mener at vi skal

eu forbud er det noget som danmark så vil gå ind og støtte

aftaler vi har lavet internationalt jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre ministeren

til de samtaler der er i holland sverige

at byde ind på de her seriøse snakke om hvordan vi får omstillet vores vores

om at det kommer til at ske ved at stå og kræve at det skal ske og det er et politisk behov som mange politikere har men jeg er overbevist om at det sker uanset hvad politikere snakker om og at det at politikere snakker om det ikke fører til at det sker hurtigere

også en batterirevolution hvor der opfindes nye

når man så ved at selve

det at fremstille en elbil med motor og transmission

egentlig er en mindre kompliceret proces end det at fremstille en bil der kører på

end biler der kører på diesel eller benzin det andet er at med den nuværende teknologi hvor de fleste kører rundt i benzin og dieselbiler giver det mening at påvirke processen via eu systemet

vil fem og halvfems procent af de biler

set enig med ministeren i at volumen betyder noget for at få prisen

på det tidspunkt måske endnu ikke er klar og det vil betyde at det kun vil være de rigeste danskere der

de krav som vi måske vil skulle leve op til for at nå

bilmarked i danmark i år to tusind og fem og tyve

kører på andre brændstoffer end

når jeg har noget imod den her analyse

igangsætte den her analyse er det fordi jeg mener at dens genstandsområde analysen er urealistisk det er urealistisk at forestille sig at vi ikke har fossilbiler biler der kører på fossile brændstoffer i

og derfor mener jeg ikke

koste hvad skal der til

derfor vi gerne vil have en analyse så kan ministeren ikke se det fornuftige i at man opsætter det her scenarie om at udfase og hvad skal der så til lad os kigge på

af alle de ting som blandt andet forslagsstillerne bag det her beslutningsforslag gerne vil bruge penge på i den offentlige sektor det vi så ind i var at at stadig flere danskere ville

elbil uden registreringsafgift og at provenuet for statskassen fra registreringsafgiften ville blive mindre mindre og mindre så der ikke ville være penge til alle de sociale goder og velfærdsgoder som især venstrefløjen i danmark gerne vil bruge penge til så det pålægger derfor venstrefløjen at finde alternativ finansiering til disse ting eller at foretage effektiviseringer som gør at vi kan undvære registreringsafgiften liberal alliance har lavet det regnestykke

undvære registreringsafgiften hvis vi gør nogle ting

at han selv kører elbil og

alle de mennesker som har investeret i en elbil og alle dem der ikke gør det mere det er jo desværre et faktum

en kendt sag at en bil har en levetid og det er en investering så man skal have en rimelig forudsætning for at kende værdien fremad for at

man laver nogle rammer for salget af biler

sagt det her fra talerstolen har jeg ikke hørt nogen modsige mig at det er urealistisk at forestille sig at vi ikke har fossilbiler

og fem og tyve men jeg kan forstå at en analyse af hvad der ville ske hvis vi havde det alligevel vil hjælpe forbrugerne på en eller

svært ved at overbevise mig selv om at der skal bruges ressourcer på at analysere hvad der vil ske

kvartal i år er der solgt fem og tredive

for fem og tredive elbiler

økonomisk incitament på den anden side til ikke at købe elbiler nu har

en tesla hvis den havde været så dyr som

i dag ministeren siger

at sænke registreringsafgiften på

og til de samme forhandlinger hvor vi fremlagde det ene finansieringsforslag efter det andet

ting som man stadig væk kan få fradrag for selv om det er standardudstyr

brugte ikke tiden hvor man havde flertal til at afsætte penge til fortsat at friholde elbiler

det havde man faktisk problemer med at finde penge til på venstrefløjen den regering man havde på venstrefløjen kunne ikke finde de penge så kommer der så et nyt flertal til og så kritiserer man dette nye flertal for ikke at kunne finde de penge som man heller ikke selv kunne finde

det er der slet ikke nogen tvivl om det allervigtigste i det her arbejde er jo ved forhandlingsbordet at sikre at vi kommer til at få nogle ændringer

har konkret i forbindelse med at vi har forhandlet bedre og billigere kollektiv trafik sat penge af til elektriske busser i aalborg og der bliver det så også relevant at få kigget på

den afgift man betaler for elbusser

man betaler for el til tog der er i dag ret stor forskel på

er rimeligt hvis vi gerne vil fremme elektriske alternativer at vi så også får kigget på afgifterne der det er jo ikke os som transportordførere der sidder med den del af det men jeg forstår på mine kollegaer der arbejder med den del af det at det er er i god gænge og at man arbejder ihærdigt på det

ikke nogen tvivl om at det er det der skal til for at fremme salget af elbiler

jeg kan måske nok undre mig lidt over at man ikke har valgt simpelt hen

stille nogle konkrete spørgsmål til ministeren altså det

jo en frit for som medlem af folketinget at stille spørgsmål til ministeriet for at få nogle af de her ting oplyst skal der et beslutningsforslag til

det her på dagsordenen ja det giver anledning til at vi får den her vigtige debat i folketingssalen så tak for det men er det nødvendigvis måden

der er al mulig god grund til at få udfaset vores biler der kører på

det er da fremtidsvisionen det er det vi skal

der sker rigtig meget på det her område men forestiller vi os et regime hvor det end ikke er lovligt at komme tøffende af sted i sin veteranbil

bandlysning af veteranbiler

jeg måske nok er lidt kedeligt man benytter sig også af

at forcere en udvikling jeg ved godt at

tolkes derhen at man skal sætte turbo på at der skal fart på og at nu skal det bare gå hurtigt men vi kender også ordet i den sammenhæng at man forcerer noget

lidt mere travlt med at sætte sig til tasterne og få skrevet noget end man har haft med at få tænkt ordentligt igennem hvad der egentlig

meget meget positive over for mange af takterne i det her beslutningsforslag vi forstår så også at man i

på vej med en strategi på det her område og at der kommer analyser og tal på det her område så spørgsmålet er om ikke man simpelt hen

det her i udvalget og lave en beretning som så kan være med til at man får nogle af de her oplysninger frem for retningen i det her er helt

er inde på nettet for at kigge efter

bil de har drømt om i adskillige år og så køber de en veteranbil og når man skriver salg

vej rundt det var derfor jeg lige gjorde opmærksom på det det er ikke det vigtigste her

til de mennesker der går op i det skal vi lige passe på at vi ikke ikke gør

og vi får langt mere kollektiv trafik der kører på el

om vejen frem så er ligefrem at forcere

det er altså nye personbiler på det tidspunkt det drejer sig om og derfor er veteranbiler

købt for mange år siden og der handler det om nogle få tusinde

det her forslag jeg vil bare gerne høre

de mange hundrede hvis ikke tusinde entusiaster der følger med i forhold til veteranbiler og tænke hov hov hvad

taget en snak om i udvalgsbehandlingen med hensyn til at fremme udviklingen var det det jeg nævnte i min ordførertale nemlig at vi er nødt til at få kigget på afgiftspolitikken så det bliver mere attraktivt

det er jeg sikker på at han knokler på

elektriske busser ikke er mærkbart dyrere end elektriske tog

et skridt i den rigtige retning jeg så meget meget gerne

elbiler og det er den udvikling vi skal have der synes

noget af det som de har gjort i norge men jeg ved

finde pengene så jeg skal passe på at jeg ikke kommer til at stå og love en hel masse

som ordføreren peger på har nogle rigtig gode tiltag de taler jo for en udfasning af salg af nye fossile biler holland gør sverige gør altså der er mange lande der er med på

mener ordføreren så ikke at det vil være fornuftigt at vi får lavet de analyser så vi kan gå ind i den europæiske

på et vidensgrundlag og dermed have de her analyser der gør vi ved hvordan vi kan tage de her diskussioner med vores

det kigger vi gerne på og det synes jeg

sådan at danskerne kan tage en beslutning når

her med lånemulighederne vi ved at det betyder noget hvis folk har en bil

at det var relevant at nævne nogle af de ting der kunne have været formuleret anderledes og der er jeg rigtig glad for at alternativets herre christian poll indrømmer at ja det skulle

mennesker der går op i klassiske biler veteranbiler

skal sidde og ryste i bukserne fordi den måde det er formuleret på nu faktisk

vi bruger debatten her til at få præciseret de her ting

lad os være enige om selve linjen i det her

dagsordenen om at vi skal have en grønnere transportpolitik selvfølgelig

gøre det mere gennemtænkt og i det tempo som bukserne kan holde til

målsætningen er vi fuldstændig enige om og lad os sætte os ned og få fundet en løsning på det her

vi skal have sat dagsordenen vi skal begynde at arbejde i den rigtige retning så vi får færre biler der kører fossilt og langt flere der kører

spørgsmål til finansieringen og den har jeg så heller ikke kunnet finde nogen steder her

transportministeriet at være med til at finde tre fire

tager det at bygge en vej i danmark

så glad for løftet om at man trods alt er positiv over for kørsel med veteranbiler

det er der vi alle sammen ender i to tusind og fem og tredive eller

har vi så gammel en bilpark hvad har man forestillet sig hvis man forbyder salg af nye biler i to tusind og fem og tyve

dem der har brug for deres bil for at komme til og fra arbejde passe deres uddannelse

som ikke har råd til at gå ud og give en million kroner for en elbil eller femhundredetusind kr hvis vi fjerner afgiften eller femhundredetusind kroner for en brintbil

det er da meget nemt at forudsige det her sætter jo

at lave analyser til flere millioner kroner om der forskes der bruges milliarder af kroner worldwide på at

i alternative brændselsformer

ude på djursland ude i grenaa

det her hvede som hverken kan bruges til bagning eller noget medmindre man selvfølgelig

vi er meget positive over for at man kører i elbiler

forbyder salg af nye biler allerede fra to tusind og fem og tyve er ikke et samfund jeg ønsker at være en del af

i stedet for skal personbiler lastbiler og busser i fremtiden køre på grønne

brint el fra vindmøller med videre det tror jeg der er rigtig bred politisk enighed om enigheden ophører der hvor

kræver at danmark går langt foran eu med hensyn til delmål for omstilling til grøn transport vi skal absolut fra dansk side løfte den grønne fane vi skal opfylde eus to tredive målsætninger for

for det er jo lige præcis det der vil ske hvis danmark går enegang jeg hilser det velkommen at folketinget tidligere har besluttet at ændre bilafgifterne i markant grøn retning så vi nu ser en massiv fremgang i salget af små energieffektive biler der kører langt på literen det har allerede givet en

markant grønnere transport vi ser en massiv fremgang i salget af de små biler

købte de noget større biler

nogle der ikke havde råd til en bil før har nu fået råd til sådan en lille fin grøn bil som giver dem nogle muligheder for at komme rundt som de ikke havde før vi er på vej i en grøn retning desuden vil den tekniske udvikling komme os i møde i de kommende år

biogasbilerne brintbilerne og hybridbilerne

de bliver også markant billigere i de kommende år fordi man finder på nye og mere moderne produktionsformer plus

mere og mere volumen i produktionen så bilerne bliver billigere i de kommende år i øvrigt er venstre teknologineutrale det

elbiler man taler om hvorfor taler man kun om elbiler

til at fortrænge fossile brændstoffer specielt i de tunge køretøjer lastbiler og busser jeg fik lige oplyst i dag det kom lidt bag på mig at i sverige er det således at

over halvfems procent af busserne i den kollektive trafik nu

der har vi noget hvor vi kan kombinere det med vores animalske produktion i danmark køerne har det med at lave biogas og ud af den gylle der kommer ud af

på køer og grise kan vi altså lave lave grøn transport så der er nogle spændende perspektiver i biogas men vi har ikke forlovet os med en

bestemt teknologi i modsætning til visse andre må man forstå den bedste teknologi må må vinde jeg hilser det også meget velkommen at regeringen sidst på året fremlægger en samlet strategi for en omkostningseffektiv omlægning af

der kommer sådan en strategi til efteråret og det er jo en samlet strategi hvor også transporten indgår så derfor vil til de utålmodige

lad os nu tage tingene i den rigtige rækkefølge lad os først få lavet en samlet national strategi

og tredive med hensyn til fortrængning af drivhusgasser

procent af vedvarende energi med hensyn til vedvarende

tredive eus målsætning er syv og tyve

vi skal sørge for at vores målsætninger går i grøn retning hele tiden at vi bevarer fremdriften men vi må aldrig komme så langt foran de andre

det koster dyrt for de danske virksomheder hvis vi forcerer en grøn udvikling

er vi nødt til at satse på realisme et passende tempo

der er vi nødt til at vente på den strategi regeringen fremlægger og derfor vil venstre ikke være med til at bruge penge på en

på nuværende tidspunkt som det her konkrete forslag går på så lad os nu holde den grønne fane højt

vi er visionære så forsvinder jorden under fødderne

det kommer til at koste det danske samfund dyrt vil jeg

det erfaringerne fortæller os

det handler jo om at gå væk fra fossile brændsler og

energi ikke at vi er forelsket i elbiler men

kigger på en bred vifte til grøn energi i transportsektoren jeg kan ikke forstå hvor venstre har alle de her skrækscenarier fra for fremtiden hvis vi fremmer den omstilling

alle dem der vil blive kastet ud over afgrundens rand hvis vi ændrer brændstof i vores transportsektor

faktisk bidrager med ikke længere kommer som indtægt

skræmmebilleder vi siger bare stille og roligt lad os nu tage det i den rigtige rækkefølge og i et passende tempo vi skal i

men når nu regeringen kommer med en stor samlet strategi her til efteråret hvorfor i alverden skulle vi så

givetvis koster adskillige millioner kroner jeg kan

mere viden om hvordan vi kan fremme den grønne omstilling i transportsektoren som jo ikke kun vil gavne klimaet som også vil gavne i luftforureningen som vil gavne i støjforureningen alle de sideeffekter af de fossilt drevne biler

og så ser jeg meget frem til at vi om et års tid på det grundlag kan diskutere nogle konkrete

økonomier det vil sige landbrug og transport og så skal der jo handles på en eller anden måde man har så valgt at begynde at afgiftsbelægge elbilerne

blive klogere på den her udfasning som ikke er så højt sat at benene ikke kan nå nej for sverige snakker om det

så tror jeg hele folketinget er med på at finde nogle konkrete virkemidler som kan gøre at man investerer fornuftigt og fremadrettet i det her

skal de investeringer der laves afskrives og derfor er det vigtigt der er nogle fornuftige politiske mål

det er netop derfor det er vigtigt med tempoet i det her og det er også vigtigt med den rigtige rækkefølge så jeg ser simpelt hen intet behov for den her analyse men jeg

det her forslag handler om personbiler

der skal have indfaset el biogas

er der forskellige løsninger der passer bedst til forskellige dele

ikke give mig ret i at det ville være smart at gå ind i den her

kunne vi så gøre det vi bare beder om er en analyse

der skal gribes til for at nå målene der

den enkelte borger vil opleve at det bliver dyrere at transportere sig og således at den enkelte virksomhed

højere omkostninger og dermed svækker sin konkurrencekraft det vil nemlig koste arbejdspladser det er den balance

som også enhedslistens ordfører var inde på at vi da har skaffet mange grønne arbejdspladser inden for den

kan det virkelig blive omkostningskrævende det er derfor det er så vigtigt at vi tager det hele i det rigtige tempo jeg tror egentlig ikke at vi står så langt fra hinanden

at man investerer yderligere i at hive olie op af nordsøen det er jo en teknologi der er på vej ud over de næste tyve til tredive år

gode erfaringer i danmark med det grønne erhvervsliv når det bliver hjulpet på vej

skaber vi en sektor som både kan eksportere og skabe løsninger for

det dobbelte det koster at producere en

af en fri og lige konkurrence

at indfase el og brændselscellebiler i registreringsafgiften vi så naturligvis gerne registreringsafgiften fjernet helt både for benzin og dieselbiler og for el og brændselscellebiler derigennem

muligt for helt almindelige familier enten at udskifte deres gamle bil med en ny og meget mere grøn bil eller måske at gå over til en elbil det er

for miljøet og for den enkelte familie

staten i hvert fald ikke favorisere en bestemt teknologi frem for en anden da det sætter en bremse for konkurrencen og hindrer udviklingen

hvor man havde så attraktive ordninger for solceller at producenterne havde mere travlt med at hive solcellerne ned fra hylderne og få dem solgt end at få udviklet industrien med det resultat at alle arbejdspladserne

rigtig dyre solceller på tagene i tyskland det er

bestemt teknologi

til at nedbringe deres udledning mens elbilfabrikanterne presses til at forøge deres bilers rækkevidde og sænke priserne ved at man forærer markedet til

bremses udviklingen fordi fabrikanterne ikke har et incitament til at forbedre

produkt akkurat ligesom med solcellerne man bør som

regering også føre en teknologineutral politik på området frem for at tvinge en bestemt teknologi ud af markedet vi

ikke hvordan teknologien ser ud om ti år den teknologi der er på markedet nu er stadig meget ny

ved at sætte mål for

en hel udfasning af benzin og dieselbiler risikerer man at tage forbrugerne som gidsler ved at tvinge dem over i biler som måske slet ikke opfylder deres behov og stadig

helt grundlæggende diskussion om hvor meget staten skal blande sig i den almindelige danskers hverdag det skal simpelt hen ikke være velbetalte medlemmer af den danske kulturelite i københavn som skal diktere hvilken bil en tømrerlærling i hvide sande skal køre

skal hilse og sige at det ikke er virkeligheden for langt langt de fleste danskere når teknologien er klar skal danskerne nok tage elbilen til sig det er jeg overbevist om

ikke er noget vi sådan ligefrem dikterer herinde fra christiansborg i mellemtiden skal vi understøtte den teknologiske udvikling ved at sikre lige konkurrencevilkår derfor giver det heller ikke mening at regeringen skulle gennemføre endnu en stor omfangsrig

øvrigt har klimarådet som forslagsstillerne jo selv var med til at fremme for nogle år siden lavet et digert værk

indføre elbiler jeg tror man siger en million elbiler i

siden to tusind og tolv hvor energiforliget blev vedtaget i concito arbejder man med analyser og

at ordføreren mener at fordi man gerne vil fremme den her grønne omstilling

det samme som at diktere vi kan politisk være med til at fremme en udvikling i en anden retning som en konkurrence ikke kan og

enig med mig i at klimaet er vigtigere end en fri konkurrence klimaet er

kun findes en elbilsproducent så derfor hvis vi fremmer elbiler

fire spørgsmål og jeg håber at ordføreren kunne holde rede rede

at konkurrencen er med til at udvikle de teknologier som vi alle sammen gerne vil have

jeg forstår på ordføreren at man selektivt vil vælge en bestemt teknologi ud og sige at

den ene miljøøkonomiske rapport

har på at vi politikere kan være med til at spille en rolle at vi kan være med til at fremme en bestemt udvikling så vi løser

til er klimaet ikke vigtigere

vi sælger alligevel vi har ikke nødig at udvikle os

på grund af dårlig effektivitet vi har ikke nødig at udvikle os vi tjener jo penge det er godt nok statens penge så vi fortsætter bare med

at tygge smørrebrød det er jo præcis det der er pointen

når vi har konkurrencen så jeg tror

må være midlerne vi er uenige om vi vil alle sammen gerne have

et grønt samfund og det får vi jo også uanset hvad vi beslutter herinde

gør noget ved den klimakatastrofe

vi står over for det vi bare ved er at hvis vi overhovedet skal have fem og halvfjerds procent chance for at nå parisaftalens to gradersmål så skal drivhusgasudledningen halveres hvert årti fra nu af på alle niveauer for individer byer lande og globalt samtidig skal andelen af vedvarende energi fordobles hvert femte til syvende år mens vi understøtter teknologier der kan hive

det er de ting vi skal formå

både her i vores land men også i de fællesskaber vi

det er selvfølgelig transportsektoren vi ved

med ni og tredive procent det er

så skal der virkelig gøres noget seriøst og det gør man mange andre steder i sverige taler man om

og tredive man snakker om det i norge og holland og i indien mødes man for at se på hvordan

og tredive faktisk kan have omstillet den private bilpark og i norge gør man ikke kun det for der handler man endnu mere man

faktisk ind og siger vi bliver nødt til at gøre noget i dag selv om vi

vi har lagt afgifter på elbilerne som vi faktisk gerne vil have flere af

andre biler der kører på fossile

i paris under cop21 var sammen om at lave den aftale

det er billigere det skal også være kontrolleret fordi vi

private virksomheder som skal stå for den infrastruktur der skal til for at elbilerne kan fungere

investeringer lige nu siger de her private bilproducenter

der er blevet lagt afgifter på så lad os tage til norge og andre lande i stedet for og arbejde med de her ting hvor det giver mening

et forslag der handler om at lave en analyse af

det her og finde på gode løsninger sammen

fordi det er så afgørende at vi handler og ikke kun snakker om

har det stor gennemslagskraft og meget store konsekvenser for forbrugerne derfor er vi også optaget af at ud over den grønne vinkel som

skal foretage derfor synes jeg det er rigtig ærgerligt at

ikke samler sig et flertal for det her forslag for det ville faktisk give et godt beslutningsgrundlag i

betyder for forbrugerne og ikke mindst miljøet det er noget af det som

kunne være dejligt at få lavet en analyse af jeg hæfter mig også ved at

og jeg synes det er virkelig ærgerligt at man ikke har lyst til at tænke langsigtet på det her område

er bare raslet ned fordi man ikke har tiltro til at regeringen vil gøre noget på det område

taler om en ny teknologi som er helt ekstraordinært god

det drejer sig bare om at infrastrukturen skal udvikles

det her så vi får udfaset rettidigt så jeg håber meget på at

men også med skatteministerens og klima og energiministerens ressort

forskelligt på hvad der skal til for at fremme den grønne omstilling på

persontransportområdet men det undrer mig alligevel at man siger nej til

at man ikke er villig til at blive klogere på hvad det er der skal til for at vi kan få skiftet bilparken ud

have elbiler der er til at betale

registreringsafgift som i den grad har fået salget til at gå i stå

at der er blevet solgt knap tredstusind benzinbiler

for fem og tredive elbiler

men på det her område kan vi i den grad se at salget er gået i stå

en række fradrag som ikke giver nogen som helst mening men som gav mening på et tidspunkt fordi

man ønskede mere sikkerhedsudstyr og andet udstyr i bilerne

som i dag bare er er en udgift for

som finansierede det her men det var der ikke politisk opbakning til men der har så været politisk opbakning til og et flertal som ønskede at bruge

og efterfølgende to hundrede million kroner om året på at sætte registreringsafgiften

rundt i elbiler jeg tror det var dfs ordfører der sagde det

jo ministeren er meget optaget af

ministeren er meget involveret i at vi skal se på de muligheder som teknologien også giver os

selvkørende biler og også sætte forsøg i gang

de krav lagt andre steder hen i den ikkekvotebelagte sektor det synes jeg man skulle tage en diskussion

tror ikke at de synes at de skal

endnu flere krav end dem der allerede er planlagt

komme op på det niveau som vi ved

skal til tre hundrede år

og tredstusind benzinbiler

det eneste rigtige for forbrugerne faktisk er at sige til dem det her kommer til at ske

forberede jer på at der kommer en dag og det er snart

det her vi kunne jo godt regne ud at der ikke var flertal for at sige at

hvor det er vi skal hen

ærgerligt at der ikke er opbakning til en analyse

handler om at vi alle sammen ved hvor vi skal hen vi skal bare

udskifte sin måske otte år gamle

million kroner eller hvad det nu koster jeg tror ikke at otte år er ret lang tid i den her verden så jeg tror ikke at priserne på elbiler er kommet væsentligt nederst og nej jeg vil ikke være med til at lave en kunstig afgiftsændring bare for at fremme salget af elbiler det må være markedet

fru lisbeth bech poulsen virkelig tvinge

det fordi man ikke mener at der er et årstal hvor det skal være slut med fossilbiler

forskel på vores analyser nemlig om det her er et graverende presserende problem

vi sakker jo fuldstændig bagud i forhold til en række af vores nabolande som både har lavet politikker for at fremme elbilsalget men som

hen handler om et forskelligt syn på om det her er nødvendigt eller ej og hvad det har af katastrofale konsekvenser også for vores økonomi

det er noget der skal til

slag i hovedet hvis vi ikke omstiller os i tide

vise resten af verden hvad der skal til jeg synes

for miljøet vi mener nok desværre at den dag ligger lidt langt ude i fremtiden og hovedargumentet

at afvise beslutningsforslaget er her det samme som de andre borgerlige ordførere

hvis man skal lave en analyse skal der være en eller anden grund til det og

at man tror på det scenarium at vi kan udfase fossilt drevne biler allerede fra to

tredive det ser vi ikke lige for os kommer til at ske og vi er generelt mere tilhængere af at man laver en rigtig incitamentsstruktur end at man benytter

politikere har besluttet og de to ting er ikke nødvendigvis det samme

vi siger tak for de gode intentioner og vi glæder os også til fremover at arbejde for at

at finde frem til de incitamenter som ordføreren også er inde på hvordan kan vi hjælpe den her udvikling på vej hvordan kan vi skubbe det i den rigtige retning

det er derhen vi skal for at tage hånd om klimaet så hvis

slet ikke skal være nogen fossilt drevne biler i danmark det finder vi ikke er realistisk og derfor må vi jo så

men jeg men jeg vil jo altid gerne tale med enhedslisten om hvordan vi opstiller gode incitamenter for

miljømæssig adfærd også med hensyn

vil prøve at se et beregningsgrundlag

er jo nok rimelig meget et spørgsmål om afgiftsstrukturer

så flere mennesker vil have gavn af dem og omkostningerne ved at producere dem vil

biler overhovedet uanset hvor meget folk vil være villige til at betale for dem og man så vil kunne få et stort provenu som kan bruges på andre miljøvenlige tiltag det tror vi ikke så meget på vi er større tilhængere af

udfasning af salget så betyder det at der ikke må sælges nogen fossildrevne biler overhovedet og det kan i mine øjne næsten kun opnås ved

forurening og et grønnere samfund og den grønne omstilling af transportsektoren er selvfølgelig også helt uomgængelig det er en omstilling der vil betyde at vi kan slippe af med biler der jo bidrager med støjforurening der generer mange mennesker der bidrager til

bidrager til luftforureningen som gør rigtig mange mennesker syge især i de større byer

ikke har den forurenende udstødning

skaber så store problemer

det er en omstilling der er i fuld gang mange steder i verden bilfabrikanterne er i gang og politikerne i flere europæiske lande tager lige nu bestik af situationen og kigger på hvad der skal gøres for at deres land kan blive klar til den nye teknologi og klar til den grønne omstilling den svenske klimaminister har anbefalet et eu forbud mod benzinbiler i

og tredive og også politikere i tyskland norge holland og østrig taler om udfasning af benzinbiler så der er ingen tvivl

bilerne der er drevet af fossile brændsler er fortid

det her beslutningsforslag som jo adskillige partier i folketinget står bag handler om at vi også her i det danske folketing tager bestik af udviklingen at vi også gør hvad vi kan for at gøre vores samfund klar til fremtidens teknologi at vi skal favne den grønne omstilling

vi skal gribe de muligheder der er forslaget handler ikke om at vi i dag skal beslutte om det er to tusind og fem og tyve eller to tusind og tredive der er det rigtige årstal hvor vi ikke længere skal sælge fossile biler det handler først og fremmest om at få mere viden at se på konsekvenserne og på mulighederne for danmark så vi er klædt på til at træffe de rigtige beslutninger og tage de rette politiske initiativer der er nemlig mange udfordringer ved så massiv en omstilling af transportsektoren eksempelvis

vil en massiv implementering af elbiler påvirke udnyttelsen af vindbaseret strøm

store omlægninger af infrastrukturen i energiforsyningen til transporten og afgiftssystemet for personbiler skal tilpasses så det kræver faktisk at vi forbereder os det kræver faktisk at vi overvejer hvilke konsekvenser det her kan få

i dag men også op til i dag den skepsis der har været fra især den blå side af folketingssalen jeg har noteret mig at blandt andet venstre mener ikke ordføreren der var på talerstolen i dag men venstres miljøordfører herre erling bonnesen

at både børnefamilier og mennesker der bor i landdistrikter vil blive urimelig hårdt ramt hvis man i fremtiden skal køre

biler der ikke er drevet af fossile brændsler

jeg må sige at jeg nok ikke helt forstår den frygt og bekymring for teknologisk udvikling og for grøn omstilling

den modstand

udsagn er et udtryk for mod at blive klogere og få mere viden og blive i stand til at træffe oplysninger på et oplyst grundlag

skal sørge for at den grønne omstilling også af transportsektoren ikke

alle kan være med på vognen når vi løser den bundne opgave at handle på klimaforandringerne og sikre den omstilling der er nødvendig også af vores

langt foran og være med til også at vise resten af verden hvordan

det faktisk kan lade sig gøre at omstille ikke kun sit energisystem men også få energisystemet til at spille sammen med transportsystemet og det er der altså virkelig gode perspektiver i fordi vi ved at alle verdens lande før eller siden skal igennem den her grønne omstilling og at verden har brug for lande der netop kan vise og udvikle den teknologi der kan få det her til at ske så for mig handler det her om at være visionær at turde gribe fremtidens muligheder også her må jeg så bare konstatere at der er en rigtig stor forskel på højre og venstre side af folketingssalen jeg vil gerne kvittere for den positive modtagelse der har været fra socialdemokratiets side som ikke er medforslagsstillere men som

en beretning sammen med og jeg håber også at vi sammen med det konservative folkeparti kan drøfte hvordan vi kan bringe den grønne omstilling af

der heller ikke være mulighed for at få en eneste krone til selskabet gable insurance ag havde under dække af det danske navn husejernes forsikring oprettet et agentur i danmark hvorfra det havde solgt ejerskifteforsikringer til en pris langt

til at være alt for godt til at være sandt

ganske anderledes da selskabet gik konkurs var der nemlig ingen garantiordning som kunne træde til og sikre de bondefangede forsikringstagere i december sidste år indgik partierne i den finansielle forligskreds derfor den aftale som ligger til grund for dette lovforslag allerede i december vedtog vi dog et hasteforslag

så behandle at garantifonden for skadesforsikringer

kan optage udenlandske selskaber stille krav til selskabernes markedsføring og endelig stille en lille del af fondens midler til rådighed for en advokatundersøgelse vedrørende gable insurances konkurs for det første foreslås der altså at der etableres en ordning så udenlandske forsikringsselskaber som tegner

tilslutte sig garantifonden for skadesforsikringer

at vi også foreslår at lov om forsikringsformidling ændres så virksomhederne i forbindelse med markedsføring skal oplyse i hvilket forsikringsselskab forsikringen tegnes forsikringsselskabets hjemland

omfattet af en garantiordning der dækker kundens krav i tilfælde af forsikringsselskabers eventuelle konkurs og sidst men ikke mindst

gives til kunden senest samtidig med indgåelsen af forsikringsaftalen

lovpligtigt bilag til den enkelte forsikringsaftale så vi

bedre sikrer at forbrugerne ikke skal skrive under på noget et sted og undersøge vilkårene for garantien et helt andet sted hvor selskabet så bare kan ændre vilkårene for garantien uden at den enkelte forbruger

heller ikke ved hvilke vilkår for hvilken garanti

vi giver hjemmel til at garantifonden for skadesforsikringer kan afholde udgifter til en advokatundersøgelse om muligheden for at gøre ansvar gældende over for den tidligere ledelse i gable insurance den tidligere ledelse i husejernes forsikring deres samarbejdspartnere i distribution af forsikringer

det er nemlig rigtig rigtig vigtigt at de ansvarlige og skruppelløse folk som har prakket folk forsikringer på i husejernes forsikring

med lovforslaget prøver vi så at forebygge at mange familier

fremtiden kommer til at stå i samme situation som seksogtyvetusind familie gjorde i december sidste år

godt understrege at hvis man som forbruger står over for at skulle vælge mellem flere forskellige forsikringer

derfor skal man fortsat være opmærksom på om et tilbud fra et selskab også indeholder garantiordning i tilfælde af selskabets konkurs

andre ord læse alt det der står med småt socialdemokratiet

skulle hilse fra de radikales ordfører som desværre

og sige at det radikale venstre

en del ting op som også fremgår af

høringssvarene og dem er jeg enig i en af de ting som ordføreren ikke nævnte men som jeg vil høre om om ordføreren er enig i er det her med at ministeriet har givet en kommentar om at lovforslaget skal skal sikre at der gives oplysninger om

forsikringsselskabet er omfattet af en garantiordning

men så står der at der ikke bør være en forpligtelse til at forklare forskellen mellem den danske skadesgarantiordning og den udenlandske

ordning men men af en en udenlandsk ordning så kan der jo stadig væk stå at man er dækket

også sådan at man kan komme for noget national

forskelsbehandling hvis vi begynder at have det der med at man skal redegøre for forskelle i forhold til en dansk ordning så derfor synes jeg vi skal sørge for at vi får skrevet sort på hvidt hvad præcis det er en udenlandsk garantiordning eventuelt dækker og så kan man som forbruger forholde sig til om det godt nok eller om man vil over

husejere som stod i en ganske uholdbar situation

af forsikringen i og med at

til stor glæde at vi fandt ud af en løsning relativt hurtigt allerede den første december var der jo bred enighed i folketinget om at sikre den nødvendige tilgang til at få garantifonden

en uholdbar situation de stod simpelt hen med udækkede krav og der var jo også mange som stod midt i skadesreparationer

hvor håndværkerne naturligt nok forlod matriklen i at med de jo ikke var sikre på at kunne få deres

det vi følger op på med det her lovforslag det er jo de dele som som lå lidt længere henne i forhold til

de her forbrugere men det var jo netop

vi også ønskede en grundig analyse og

i forhold til om det er muligt

strafansvar og så videre imod den tidligere ledelse i såvel gable insurance som i husejernes forsikring og ikke mindst også hos de samarbejdspartnere som har solgt deres forsikringsprodukter

de lovinitiativer som kommer i l en hundrede og to og halvfjerds og så er det selvfølgelig også initiativer i forhold til

nogle af de udenlandske eu baserede selskaber som også vil sælge ejerskifteforsikringer

får mulighed for at tilslutte sig garantifonden

i debatten tidligere at man også får muligheden for at man skal

hvorvidt man er dækket eller man ikke er dækket vi er selvfølgelig tilhængere af lovforslaget vi er med i forliget ligesom

at sige alle andre partier jo er og vi stemmer naturligvis ja til

for gammel liste over

forsikringsselskaber i andre eu lande som

valgt at betale for at blive koblet op på den her

dækning men altså lad os få stillet spørgsmål og så vil vi selvfølgelig meget gerne være

kan bringes i anvendelse eller om det andet er mere hensigtsmæssigt det må tiden jo vise det kan godt være at ministeren har givet et svar

bech poulsen som som ikke er er det som

er enig i så må vi jo tage den derfra jeg vil bare gerne have det belyst inden jeg begynder

stilling og det er altså sådan at det her er en første behandling og

hurtig politisk aftale og også lovgivning

de boligejere der var midt i et

det der er et af hovedformålene med lovforslaget nemlig at udenlandske skadesforsikringsselskaber med

hjemsted i andre lande i eu eller som

således at de forbrugere der måtte

at tegne en skadesforsikring i det pågældende selskab har mulighed for hvis selskabet vælger det at være omfattet af den danske garantiordning det har hidtil ikke været muligt der er faktisk selskaber der har efterspurgt det så jeg synes det giver rigtig god mening at vi sikrer at den mulighed er til stede så de selskaber der ikke er baseret i danmark men ønsker at sælge forsikringer i danmark kan give deres kunder den samme

hovedformål og det er vi selvfølgelig varme tilhængere af som andre også

løfter vi også det informationsniveau som forsikringsagenter med videre skal opfylde når de markedsfører og sælger skadesforsikringsaftaler

der redegjorde for at der var eksempler på at

og der sørger vi altså for at hvis man markedsfører sig med at der er en garantiordning så skal der altså være hold i

bliver det muligt for garantifonden at afholde udgifterne til en advokatredegørelse med henblik på at

at placere et ansvar for den situation der opstod sidste år så det er grundlæggende ganske fornuftigt vi sørger for at

har mulighed for at købe en forsikring også af et udenlandsk selskab og så stadig væk være omfattet hvis det udenlandske selskab ønsker det

og der bliver en større gennemsigtighed og bedre oplysning således at man som forsikringstager ved

det synes jeg giver rigtig god mening og det udmønter jo den aftale

der er

man måske ikke havde valgt helt den samme metode hvis det

et kæmpe stort økonomisk problem ikke kun for den enkelte for det kan være trist nok

det altså være et problem for

forsikringskunder der ikke var dækket af garantifonden jeg mener hvis det skulle ske igen

jeg sige at medierne beskrev en situation hvor man som forsikringstager relativt let kunne have købt en forsikring

og det var for mig meget væsentligt at det var situationen i dag er man omfattet af en garantiordning hvis man tegner en forsikring hos et selskab der er omfattet af garantiordningen og det er der nu mulighed for at flere kan gøre brug af hvis man så som forsikringskunde fremover vælger

forsikring i et selskab der ikke er omfattet af garantiordning og man er fuldt ud oplyst om det så mener jeg ikke at man kan forvente at vi så i folketinget kommer efterfølgende og samler folk op så har man som forbruger truffet et valg man vælger en forsikring som muligvis er billigere men så er man ikke omfattet af

der i dag har været med til at opbygge de tre hundrede million kroner i minimumskapital hvis man så kan lukrere på at vi bliver bløde i knæene herinde fordi der er et selskab der

konkurs hvor kunderne helt bevidst og velinformeret har fravalgt en garantiordning

derfor synes jeg at den nuværende finansieringsmodel der er

ganske fornuftig så den ser jeg ikke nogen anledning til at lave om jeg synes det vigtigste er at vi sørger for at forbrugerne

det her lovforslag sikrer at vi får en bedre regulering på området fordi det primært retter det jeg vil kalde en politikfejl nemlig at at udenlandske forsikringsselskaber fra eu og eøs ikke kunne blive medlem af garantifonden for skadesforsikringsselskaber det vil de kunne fremadrettet

er sådan set en en rigtig god ting ved det her

en lovgivning der gør at

ansvaret også ligger hos forbrugerne for hvis de vælger en forsikring som er billigere for eksempel

konsekvens af at forsikringsselskabet ikke er medlem af den her garantifond

den her aftale er at man bliver oplyst ordentligt om hvorvidt det forsikringsselskab man påtænker

den aftalekreds som står står bag

som bare ikke er god nok og det har gable

derfor vil der jo altid være en eller anden form for selvregulering men det er vigtigt at den regulering vi har

jeg er som liberal meget bevidst om at for at få et velfungerende marked skal vi have en god regulering som understøtter markedet

det mener jeg ikke vi har haft og det mener jeg til dels at den her sag også er et eksempel på

om gable insurance ville have været med i

vi jo ikke endt i den ærgerlige situation

af penge som alle forsikringstagere bidrager til

det er først og fremmest et firma som på ingen måde har opført sig

ansvarligt og hvor vi også kan se på tallene at det faktisk er gået ud over forsikringskunders tillid til forsikringsbranchen generelt og det er jo heller ikke

fordi ingen vil købe ens produkter så simpelt

jeg synes stadig væk at der var en politikfejl her idet

klar klar fejl som jeg er glad for bliver rettet jeg er

glad for hvis jeg lige kan bruge de sidste fire og tyve sekunder af min taletid

at at man også forbedrer forbrugeroplysningen

det hører også med til et velfungerende marked at man sikrer sig at forbrugerne kan få indsigt

skal det selvfølgelig også efterforskes og føre til en dom

noget der er fysisk eller en forsikring at når noget næsten er for godt til at være sandt eller prismæssigt ligger i et leje som er helt anderledes end de andres skal vi lige tænke os om en ekstra gang der er det jo godt at

vi så har holdt en hånd under dem der skal holdes en hånd under så vi bakker

den efterforskning pågår jo også stadig væk for at finde ud af hvad der egentlig var op og ned

i den sag men i hvert fald havde gable insurance

at de ikke var dækket af garantifonden

kunder som kunne få ufattelig store økonomiske problemer hvis der ikke kom en redningsaftale

nogle af pengene fra garantifonden på

forsikringstageres penge altså dem der er dækket af garantifonden og som har indbetalt til

ikke ske igen det er fuldstændig usolidarisk over for alle dem der har indbetalt det er ikke rimeligt

måske er direkte ulovlig men i hvert fald den sløsede adfærd med at man ikke

at det her frivillige bidrag skulle laves om til

betydning for prisen

i teksten her man skal holde øje med

jeg vil stadig væk tillade mig at stille det som et ændringsforslag for

opererer på det danske marked er jo

dækket af garantifonden hvis de ikke er medlem af en

ændre det vi kan ikke tvinge dem til at betale et bidrag for

er eu reglerne men vi kan selvfølgelig sige at hvis man opererer på det danske marked betaler man

ligeligt og mest solidarisk

vi ikke kommer til at stå i den her situation igen så vil jeg bare kort sige at nogle

vil tage op i udvalgsarbejdet er

i forskellige høringssvar i høringsperioden nogle af

måske mere været spørgsmål om uklarhed hvordan man er dækket men en af de meget simple ting jeg tror kunne være godt i forhold til at skabe transparens

forbrugerrådet tænk hvor man tydeligt kan se

ens forsikringsselskab er dækket eller ej

dit selskab ikke længere er dækket af garantifonden

med et fysisk stykke papir hvor der står

god og hurtig proces også viser at når det virkelig brænder på

til venstre eller højre i salen så kan vi godt agere hurtigt og finde en løsning

god proces også selv om

gable insurance fra liechtenstein med den politiske aftale som bliver udmøntet nu her

skadesforsikringsselskaber i eu og eøs lande at tilslutte sig garantifonden for skadesforsikringsselskaber og samtidig

skærper vi så oplysningspligten for forsikringsagenter i forbindelse med markedsføring af forsikringsaftaler for os er det vigtigt at vi med lovforslaget skaber mere tryghed og øget gennemsigtighed for danske private forsikringstagere

at særlig den skærpede oplysningspligt i lovforslaget er et godt og vigtigt element i at få gjort

så derfor synes jeg det er positivt at vi får sat fokus på oplysningspligten også for at vi

at ende i en lignende situation som med gable insurance hvor rigtig mange danskere i god tro tror de har

ministeren er ved at undersøge hvorvidt det er muligt at gøre ordningen

til eu og det er noget vi selvfølgelig vil bakke op om nu må vi se hvor den

i dag men vi også kan tage under udvalgsbehandlingen lovforslaget har jo den hensigt at vi

på den politiske aftale som vi indgik sammen den første december om håndteringen af de ulykkelige kunder forsikringstagere i det liechtensteinske forsikringsselskab gable insurance under konkurs og alle folketingspartier er heldigvis med på aftalen lovforslaget skal og kan ses som trin to i implementeringen af den politiske aftale vi indgik lovforslaget har til formål at øge beskyttelsen af de danske forsikringstagere både i forbindelse med tegning af forsikring og også i tilfælde af at et forsikringsselskab går konkurs lovforslaget medfører konkret at skadeforsikringsselskaber fra eu

for skadeforsikringsselskaber hvis de via en filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsevirksomhed tegner forbrugerforsikringer

på de danske marked det betyder at danske forsikringstagere vil være dækket af garantifonden i tilfælde af konkurs hvis de har tegnet forsikring i et forsikringsselskab fra eu eller eøs som har tilsluttet sig fonden for at blive medlem af garantifonden skal der betales et engangsbeløb engangsbeløbet fastsættes til halvtreds kroner per police for forbrugerforsikringer tegnet af forsikringsselskabet

indtrædelsestidspunktet engangsbidraget er som minimum

skal betales af nyetablerede danske skadesforsikringsselskaber så vel som skadesforsikringsselskaber fra eu eller eøs der vælger at tilslutte sig fonden

det er samtidig vigtigt at de danske forsikringstagere tegner forsikring på et oplyst grundlag det skal være klart hvilket forsikringsselskab

eller en tilsvarende i forsikringsselskabets hjemland derfor øges forsikringsforpligtigelserne for forsikringsagenter

når de markedsfører en skadesforsikringsaftale skal de fremover klart oplyse hvilket selskab kunden er forsikret i og om selskabet er omfattet af en garantiordning på virksomhedens hjemmeside skal man desuden kunne læse mere uddybende om den garantiordning selskabet er medlem af de oplysninger skal naturligvis gives på dansk

jeg synes det var en relevant problemstilling som den socialdemokratiske ordfører herre thomas jensen rejste her i forhold til

som pålægger forsikringsselskaberne den samme forpligtelse

således gælde de samme oplysningskrav uanset om det er en agent eller forsikringsselskab der markedsfører en skadesforsikringsaftale de nye oplysningskrav vil sikre at forbrugerne kan få klart svar på om de er dækket af en garantiordning uanset om de køber en forsikring i et dansk eller et udenlandsk selskab endelig medfører lovforslaget at den danske garantifond kan få udarbejdet en advokatredegørelse om mulighederne for at gøre et ansvar gældende over

andre rådgivere for de tab som gable insurance

konkurs indebar nogle af drøftelserne i forbindelse med den politiske aftale der ligger til grund for det her lovforslag har været om det skal

gøres obligatorisk for udenlandske selskaber at være medlem

baseret på frivillighed men jeg har også sagt

om det inden for rammerne af den europæiske regulering på området er muligt at der er et krav om medlemskab af en garantiordning

fuld gang med at afklare og på den måde

kan vi sikre på et oplyst grundlag at alle forsikringstagere i danmark har en garantiordning i ryggen

nu er vi ved at afklare det og i givet fald

må vi jo tage en politisk drøftelse af det hvis det er muligt at gøre det det ved vi

glad for at vi har en bred politisk aftale på området og derfor skal

også sikre at vi under udvalgsbehandlingen kommer igennem det på en ordentlig måde så alle får svar på deres spørgsmål og alle kan se sig den aftale vi lavede

national kompetence så det ville vi kunne kræve og det kunne bare være det samme beløb som

takke ministeren for hvis det nu ikke

der er ingen afgift jeg ikke kan komme

sender et signal til forsikringsselskaberne om at deltagelse i en garantiordning fremadrettet kan blive en forudsætning for at tegne forbrugerforsikringer i danmark også for udenlandske selskaber men vi kan altså ikke indføre et krav om medlemskab af en garantiordning før vi

vi kan kræve at udenlandske forsikringsselskaber er medlem af en garantiordning

den enogtyvende november to tusind og sytten forslagsstillerne ønsker at sikre at unges og etniske minoriteters valgdeltagelse styrkes dels gennem oplysningsindsatser som ved kommunal og regionalvalget i to tusind og tretten dels ved lokale bring out the vote projekter på uddannelsessteder på biblioteker i medborgerhuse og i boligområder hvor man ved at valgdeltagelsen er lav lad mig starte med at

med forslagsstillerne bag b seks og tres i

er vigtigt at arbejde for at fremtidssikre demokratiet selvfølgelig er det vigtigt at vi forankrer demokratisk deltagelse blandt unge i

og vi har i danmark en valgdeltagelse der er tårnhøj i international sammenhæng når unge har en lidt lavere valgdeltagelse

man skal med andre ord passe på med at male et skræmmebillede af unges deltagelse i demokratiet her i landet når jeg for eksempel har været ude at se skolevalget har jeg været imponeret over hvor velorienterede

også blandt unge danmark har en stærk tradition for høj valgdeltagelse

se af valgundersøgelserne fra kommunalvalgene

og tretten at det nytter at gøre en indsats

opfordre til at deltage i valg

blev der gennemført en stor kampagne for at løfte opgaven med at knække den faldende kurve for valgdeltagelse og det lykkedes med et flot flot resultat generelt steg valgdeltagelsen med over seks procentpoint for unge mellem atten og ni og tyve år steg valgdeltagelsen med over ti procentpoint

og tretten blev der investeret store ressourcer både penge og et imponerende stort antal arbejdstimer blandt lokale græsrødder en lang række virksomheder stillede også op for at bidrage med at løfte opgaven i to tusind og tretten havde vi mulighed for at bruge i alt syv million kroner fra det nedlagte momsfond momsfond til kampagne valgundersøgelser og pilotforsøg men det er jo desværre sådan at penge kun kan bruges én gang og vi har ikke mere heldigvis har vi både erfaringer og et stort oparbejdet materiale fra sidst derfor har regeringen også bevilget en million kroner til en fælles kampagne sammen med kl og danske regioner op til årets kommunal og regionalvalg heraf er tohundredetusind kroner øremærket til undersøgelser af valgdeltagelsen kommunernes landsforening og danske regioner har herudover

femhundredetusind kroner det giver altså et samlet budget på to million kr og derudover kan kommunerne tilkøbe en lang række produkter med kampagnens logo slogans og lignende sådan at det samlede

over to million kroner vi bygger videre på det succesfulde koncept fra

og tretten under sloganet tænk dig om før du ikke stemmer vi skal bruge det der virker og vi skal i det hele taget bruge vores begrænsede

vi komme til at bidrage til den politikerlede som forslagsstillerne jo meget prisværdigt ønsker at undgå

den enkelte kommune bidrager økonomisk til kampagnen via kl

kampagnen derfor er det afgørende at alle kommuner hver for sig uanset politisk sammensætning kan se sig selv i kampagnen det er altså kommunerne og

der skal bære kampagnen ud til borgerne det er der god fornuft i det er som bekendt kommunernes og regionernes valg derfor skal vi også

at målrette kampagnen til bestemte befolkningsgrupper fordi den ikke skal være politisk eller partisk

get out the vote kampagner som den vi planlægger er et godt instrument til at engagere vælgerne i valghandlingen her er alle gode kræfter velkomne jeg mødtes for et par uger siden med dansk ungdoms fællesråd der også deltager i den fælles kampagne og som har taget yderligere initiativer fra kommune region og stat skal vi opfordre til at stemme og i øvrigt sørge for en sikker og effektiv organisering af valget men opgaven med at mobilisere vælgerne skal jo først og fremmest drives af det politiske indhold og her er det også partiernes og civilsamfundets opgave at komme på banen jo bedre partiernes indsats er

desto mere meningsfuld bliver indsatsen for at stemme

gerne slutte med at gøre det klart at regeringen støtter indsatsen for at få valgdeltagelsen op i ord i handling og endda med kolde kontanter

tæt samarbejde med kommuner regioner og dansk ungdoms fællesråd med en kampagne der skal nå ud til alle ender af

vil gøre os klogere på det danske demokratis tilstand men demokratiet lever ikke primært af kampagnepenge det lever af debatten mellem borgere og dialogen mellem vælgere og valgte forslagsstillerne vil gerne bruge fem million

yderligere til en endnu større kampagne men de har desværre ikke anvist hvor pengene skal komme fra og det lader til at være op til andre at samle den regning

den baggrund kan regeringen ikke

og også ud i boligområderne jeg oplevede faktisk at det virkede og det viser statistikkerne jo også

hugget i granit eller hvad man siger vi er sådan set mest af alt optaget af at nogle af de ting der virkede sidste gang får lov at virke igen så jeg vil først spørge ministeren om ministeren mener at man med det der ligger nu

det arbejde som ministeren har sat i gang

det her valg som ved sidste valg eller om ministeren også frygter at man vil se en indsats

dermed kommer op på et substantielt beløb ud over det de enkelte kommuner

at komme ud til ungdomsuddannelserne eller ud i boligområderne hvor stemmeprocenten kan være lavere end halvtreds procent hvad jeg

set ret optimistisk i forhold til det

skulle stå og sige at det skal være en bestemt stemmeprocent vi skal nå men jeg synes da

vi må jo se efter kommunalvalget hvad for en udvikling der kommer og så må vi forholde os til

om dovenskab altså

alle de unge mennesker alle de ældre mennesker og alle mulige andre

handicappede

landets gymnasier og handelsskoler tekniske skoler og alt muligt andet

at slik og sodavand

de unge mennesker til at ulejlige sig ud i demokratiets

som politikere men også som borgere i danmark så jeg synes set det er fornuftigt nok at man gør noget for at få folk ud og stemme jeg sagde også at det kom fra en valgretskommission som jeg selv har haft fornøjelsen af at sidde i

ville være mærkeligt om jeg mente noget andet i dag end jeg mente da jeg sad i valgretskommissionen

tusind og tretten det fik vi virkelig flotte resultater ud af men selvfølgelig har herre hans kristian skibby da ret i at det først og sidst er et personligt ansvar i forhold til den enkelte

vil gøre sin indflydelse gældende men jeg mener også

og så gør vi det med en lidt mindre kampagne her

en såkaldt valgretskommission og inviterede

så det lyder måske af lidt mere end det er

og afgive sin stemme og hvis ikke folk kan ulejlige sig ned og afgive

ville bruge pengene på at køre busser rundt altså kommunerne har jo

har været fint og det har været med til at man har

for fire år siden hvor man virkelig gjorde noget for

det problem man så nemlig at unge stemte mindre og mindre

at få dem til at stemme mere det lykkedes og det

man skal være glad for men jeg vil gerne gentage at selvfølgelig er det først og sidst den enkeltes ansvar men det er også et problem for det danske samfund som sådan hvis man kommer i en situation hvor der er færre og færre

at være privilegeret på det område der handler om

det er en stor værdi for vores demokrati at vi har en høj valgdeltagelse og når valgdeltagelsen

det noget som vi på tværs af partier bekymrer os om og noget som vi

man havde været nede at vende men ved en fælles indsats

plus på seks procentpoint

anekdote jeg oplevede en gang i et fly i usa hvor jeg

en amerikansk professor som i øvrigt boede i texas og var personlig ven påstod han i hvert fald med bushfamilien

kunne slet ikke se problemet og det siger ligesom noget

valgdeltagelsen stemmeprocenten er en hjørnesten i vores demokrati

folketinget jeg har været medlem af det her hus i tolv år nu

at spørge rundtomkring og jeg faktisk præsidiet

har ændret på

grundloven til alle der fylder atten år

beskriver valghandlingen

vende tilbage med et mere funderet

skal gøre noget jeg synes i hvert fald det er helt afgørende at vi gør noget og de ting der bliver gjort ved

de unge der ikke møder op første gang de kan stemme så det er selvfølgelig utrolig vigtigt at få fat i de unge og i særlig grad førstegangsvælgerne

utrolig vigtigt for vores demokrati at vi kan fortsætte med at have en høj valgdeltagelse som det også er blevet sagt

det halter jo især efter ved kommunal og regionsrådsvalgene men som også både ministeren og socialdemokratiets ordfører har sagt

er det her forslag lidt tyndt der refereres godt nok til kampagnen i i to tusind og tretten det var på mange måder en fin kampagne selv om den også havde

senere kampagnen var forankret i både ministerier kl og kommuner og som ministeren

var økonomien dengang blandt andet bundet op af den daværende momsfond momsfond som vi jo ikke har længere så pengene kan ikke bruges igen derfor undrer det mig også

det her beslutningsforslag at man ikke henviser til hvor man vil finde

skal jeg så sige at der faktisk sker ting i danmark som gør at vi forhåbentlig også får unge til at stemme den her gang

i mit job som medieordfører at både tv to regionerne og danmarks radio faktisk bruger deres public service forpligtelser til netop at gøre gøre de unge opmærksomme på det forestående kommunalvalg og faktisk har

så tilbage til de ting jeg synes haltede lidt

sidste kampagne det er jo rigtigt når

hans kristian skibby

blandt andet fra vordingborgområdet hvor der var indbudt til et vælgermøde på en ungdomsuddannelsesinstitution

så gå ud i valgbussen og stemme altså brevstemme det synes jeg faktisk skævvrider demokratiet

jeg vil tro at hvis man lavede kampagnen

ville vi opleve endnu større problemer og udfordringer

man har også set i den periode der er gået siden sidst at der er kommuner der har lukket

grund af besparelser jeg tror der er mange af de borgere der nu får længere til et valgsted som vil undre sig over at de unge lige pludselig godt kan få kørt en valgbus ud til deres uddannelsesinstitution

afgive en stemme jeg må indrømme at

undre nogen med min kollega herre hans kristian skibby i at

brevstemme og også på selve valgdagen hvor

så vi åbner en time før så konklusionen fra dansk folkeparti er at det er vigtigt at styrke demokratiet og indsatsen over for de unge det er fornuftigt vi tager en dialog og også finder ud af hvilke initiativer der er i gang rundtomkring i kommunerne og i

hvor finansieringen skal komme fra og hvad indholdet skal være og så må vi se på

udvalgsbehandlingen men som det ligger lige nu kan dansk

der var nogle uhensigtsmæssigheder som man jo kunne arbejde videre med derude

ordføreren siger at det er vigtigt at styrke demokratiet og få flere unge til at stemme

så vil jeg egentlig bare høre hvad vil ordføreren selv gøre for at få flere unge til at stemme hvis det for eksempel ikke er ved

ude som valgtilforordnet på min gamle folkeskole og oplevede

faktisk var rigtig rigtig glade for lige pludselig at få kendskab til demokratiet

når man får rigtig stemmeret til både kommunalvalg og folketingsvalg så jeg er slet slet ikke så nervøs for fremtiden som

det kommende kommunalvalg også løser nogle af de udfordringer så jeg tror faktisk på at vi får flere hen at stemme ikke kun unge men forhåbentlig fra fra alle aldersgrupper og fra alle

de to foregående ordføreres betragtninger om vigtigheden af at man har en høj valgdeltagelse for alle befolkningsgrupper den befolkningsgruppe som beslutningsforslaget omtaler er befolkningsgruppen af unge mellem atten og fem og tyve

der har den næstlaveste valgdeltagelse jeg mener at det er gruppen fra firs år

der har den laveste så går beslutningsforslaget også ud på at man skal gøre en særlig indsats blandt etniske minoriteter der er også en udfordring i forhold til følelsen af at alle skal være en del af demokratiet

dannelse der ligger i

hvad pengene skal bruges til er ukonkret hvor pengene skal komme fra er ukonkret i forhold til beslutningsforslaget og derfor er venstre også som de to foregående skeptiske

viljen til at drøfte udfordringen for vi er til gengæld bevidste om udfordringen skepsisen kommer også til udtryk ved at

at dansk ungdoms fællesråd er de rette i forhold til en kampagne blandt etniske minoriteter

målgruppen mellem atten og fem og tyve år

været rygsøjlen i de skolevalg og det er måske også et af svarene kampagner om skolevalg og at vi der prøver at inddrage dansk ungdoms fællesråd til at se på hvad vi mere

gøre

til medfinansiering af et fælles projekt op til kommunalvalget to tusind og sytten der skal styrke unges deltagelse i den demokratiske debat og øge stemmeprocenten blandt unge

initiativer jeg håber at de

lige så stor og god og positiv effekt som vurderingen går på at kampagnen op til kommunal og regionsrådsvalget i to tusind og tretten havde

et personligt brev til alle førstegangsvælgerne og der er evalueringen at

effekt hvad der har en effekt får vi jo i to tusind og sytten

i forhold til den besluttede undersøgelse jeg mener kora der skal se på hvad det

kan gøre og der får vi så også en værktøjskasse

tog fat i den anden målgruppe

de tidligere talere forholdt sig så vidt jeg hørte

styrket demokratiet så skal vi jo også sætte en indsats i gang

alle erklærer sig jo enige i at det er godt for demokratiet

burde det være muligt

det synes jeg ligger lige til højrebenet når man hører de kommentarer der kommer der er jo ikke nogen af

man jeg er også nødt til at gøre ligesom de andre og sige at

støtte forslaget nøjagtig med den ordlyd det har under en betingelse

opgave og så må jeg sige sådan lidt humoristisk og kammeratligt til sf nu skal sf snart have det gule kort for at komme med gode forslag som ikke er finansieret for det er anden gang i den her samling at vi oplever

er muligt at der i andre udvalg har været lignende eksempler

kan høre hvor nemt det er at skyde ned hvis man ikke har de penge med man vil bruge

bliver man søreme nødt til at finde de penge og det må være muligt

se det positive i de indlæg der har været dem alle sammen også det fra dansk folkepartis ordfører selv om jeg måske synes at det spørgsmål der kom fra salen trak i en lidt anden retning

sagde at han også godt kunne se det positive i det her og også

jeg tegner rigtig godt og lur mig om ikke også de følgende ordførere er til at tale med

tegner jo godt for at vi finder en løsning i fællesskab i

er en god temperaturmåler på demokratiets tilstand når vi ikke kan støtte

det her med pengene

og den kampagne som sf henviser til i forslaget

som bekendt finansieret af midler fra momsfonden som ikke længere eksisterer regeringen har bevilget en million kroner til en kampagne og jeg kan ikke se hvor de sidste fem million kommer fra det hører vi helt sikkert til sidst i debatten

bør det ikke primært være regeringens opgave at sikre deltagelsen til kommunal og regionsvalg efter vores opfattelse den opgave bør ligge hos de enkelte kommuner det er jo trods alt kommunerne der har den direkte adgang til de unge mennesker som en eventuel kampagne vil rette sig mod det er også kommunerne der bedst kan vurdere hvor indsatsen bør rettes hen så den giver den giver mest mulig

det her spørgsmål det er jo tit der

vil kende deres besøgelsestid jeg hæfter mig også ved her at regeringen vil bygge videre på den kampagne der blev søsat i tretten frem for at poste flere millioner

ligesom at enhedslisten er sådan et parti der bare går

vi har pengetræer og

på at

se hvordan det så går altså man man skal ikke bare hovedløst poste penge i det

jo lavet mange valganalyser og jeg tror på at det det var rettidig omhu at gøre det sidste gang

må vi se hvordan det går det er jo sund fornuft

en sandsynlighed for at vi får noget ud af det det er sådan et mådehold vi vi godt

på den anden del af det kan ordføreren

eksempler på at enhedslisten har

udgiftskrævende forslag uden at komme med finansieringen og når jeg spørger

er det selvfølgelig fordi ordføreren sagde sådan lidt hyggeligt men alligevel

var rart at se at enhedslisten også er klar over at ting koster penge så det vil jeg gerne have

om ordføreren kan underbygge den antydning af at enhedslisten bare

kigge på hvor mange penge man bruger men også kigge ud i samfundet og sige hvad er det egentlig der sker

fortrøstningsfuld i forhold til

om jeres arbejde inde i folketinget så lyder det altså nogle gange lidt ligesom de konflikter vi har i pigegruppen i klassen

og og hun sagde hvordan

at være lidt filosofisk og sagde at uanset om

er en virksomhed så skal der jo fyldes mennesker i

hovedet på skrå som teenagepiger kan og sagde jamen far

ikke langt nok til at vi bliver så modne at vi aldrig har

synes jeg at vi skal arbejde videre for at involvere unge i demokrati og vise dem at det ikke kun

nogle ting der er også masser masser af konstruktive loyale og gode ideer og

at højne de unges stemmeprocent og interesse for valget og jeg synes at

forstærke det

utrolig vigtigt at unge får en klar stemme i demokratiet og at vi vedligeholder den stemme

krigshærgede lande skal have demokrati

vil gerne eksportere demokratiet men det er altså ikke altid at vi

oplever os lidt som en hønsegård

grupperne lidt man kunne godt tage udsatte med og andre folk som måske ikke har så let ved at komme hen til stemmeboksen og så synes jeg bestemt også at det vil være fint hvis sf finder en finansiering nu er fem million kroner jo ikke alverden men frem skal de jo

der kan få flere til at stemme lokalt ved deres valgsteder nogle kommuner kan måske lade sig inspirere af københavns kommune som rykkede et brevstemmested ind midt på hovedbanegården i forbindelse med sidste folketingsvalg det benyttede mange vælgere sig af måske kan man få flere unge til at stemme hvis kommunerne giver dem mulighed for at brevstemme på deres uddannelsessted valgloven giver gode muligheder for at kommunerne rykker brevstemmestederne ud hvor folk er

citatet er fra margrethe vestager tidligere

fra marts to tusind og tretten på det tidspunkt havde man jo

oplevet en stemmeprocent på seks og tres og det var den laveste i fem og tredive år og blandt unge var den faldet fra fire og halvtreds procent til seks og fyrre procent siden nitten syv og halvfems

stor opgave i at sikre at vi fortsat havde en høj valgdeltagelse

i spidsen for at motivere til en hel masse nye tiltag som netop skulle handle om at når de unge ikke ville komme til valget

og derfor ser jeg også positivt på det forslag som sf har

i vores demokrati de unge mennesker

vi har jo vores processer

er jo et godt billede på at der er nye veje at gå som også hæver valgdeltagelsen

sig om det er også marginaliserede og udsatte nydanskere som man også så havde en faldende valgdeltagelse så dem synes jeg helt bestemt man skulle tænke ind i det her arbejde

optaget af at vi kan øge valgdeltagelsen så vi ser også meget positivt på arbejdet men vi har det samme spørgsmål som

vi er meget villige til at kigge på initiativer der kan fremme det og vi er også meget villige til at se

går aktivt ind i sagen for det er man har nogle interesseorganisationer

mellem atten og fem og tyve år og blandt etniske minoriteter umiddelbart

en bred demokratisk dannelse er jo

et samfund som bliver mere og mere polariseret også har nogle fælles referencer som gør at vi oplever at

noget som kendskab til vores historie kultur ligestilling

vigtigt at vi allerede tidligt opdrager vores børn til at forstå hvordan et demokrati er bygget op faktisk

uddannelsessystem hver dag har fokus på demokrati end at vi hvert fjerde år laver en kampagne for at få de unge til at stemme jeg forstår udmærket godt forslagsstillernes gode intentioner

og der kan være forskelle fra kommune til kommune i hvordan man ønsker at prioritere en lokal kampagne og der står det jo kommunerne frit for at vælge at yde en indsats hvis man

lidt forkælet at lave de her tiltag at ville de unge stemme

de unge jo tage sig sammen i løbet af de her tre uger og jeg er sådan set enig i at selvfølgelig burde de unge gå op og stemme

har vi den udfordring at det ikke er alle steder det sker og jeg synes vi har et fælles ansvar for at prøve at fremme det at der er flere der går op og stemmer for jeg synes at høj valgdeltagelse er noget at stræbe efter det er ikke bare noget vi må tage for givet heller ikke i danmark høj valgdeltagelse giver de folkevalgte legitimitet og jeg tror også at høj valgdeltagelse er et udtryk for at der er et engagement i vores demokrati som er sundt og derfor synes jeg faktisk ikke det er forkælet eller uklogt at man som folketing eller at man som kommune eller region eller medie

demokratiet især i de her tider

sidste kommunalvalg som jeg sagde

byrådsmedlem på det tidspunkt og det man oplevede var at valgdeltagelsen generelt set steg med seks

det var den højeste valgdeltagelse

to og tredive år på nær det valg hvor kommunalvalget og folketingsvalget lå sammen i to tusind og et

at der var markant flere unge der gik op og stemte

var det her med at man fik busser kørt ud i boligområder ud på ungdomsuddannelser og op på stationen

kan regionsrådsvalg også det ved herre carl holst det kan godt være lidt fjernt for nogle mennesker og jeg tror at det at valget var så synligt

at gode demokratiske vaner

set ikke uenig med dansk folkepartis ordfører når ordføreren siger at der kan være kulturelle forskelle der gør at det ikke

normalt at gå op og stemme til et valg eller deltage aktivt i demokratiet

at være aktive i demokratiet det synes jeg er vigtigt så har vi nogle særlige problemer og det har også været belyst i debatten både med etniske minoriteter der ikke får stemt i samme grad som deres medborgere og med unge mennesker

at fortsætte med så siger ministeren at man har sat nogle initiativer i gang og at man har lært af de ting der skete sidst det synes jeg er mere end fornuftigt

jeg også gerne kvittere for jeg kan bare godt være bekymret for om det vil være de samme muligheder der er ved næste valg når der er sket så stor en neddrosling af bevillingen

det er svært for mig at se at man kan gøre præcis de samme ting og jeg håber at kommunerne

så jeg synes det her var noget man

og kigge på jeg hører også at der egentlig sådan bredt blandt partierne er

en vilje til at tage diskussionen fordi det er mere end bare et antal millioner det er faktisk også en spændende diskussion om hvordan man får flere til at deltage aktivt

så vil jeg gerne tage til til efterretning at jeg har fået det gule kort fra enhedslisten

det her forslag uden finansiering jeg er sådan set enig i at det ikke er i orden

forslag uden finansiering men en engangsudgift på fem

mener jeg man kan finde jeg mener faktisk også det

det var et eller andet finansieringsforslag som den ene eller den anden så ikke var enig i

som argument for ikke at stemme for det oplevede vi

i folketingssalen tidligere i dag der skal nok altid være en grund til ikke at stemme for et beslutningsforslag og jeg var egentlig mere interesseret i at starte en debat om

det her er noget man kunne arbejde videre med men jeg vil gerne til udvalgsbehandlingen sikre at i hvert fald fire finansieringsforslag med et til blå blok et til rød blok et til grøn blok og et til forandringsblokken

og så kan vi jo tage debatten om hvad der præcis er brug for derfra

man kan løfte den opgave igen men det er jo ikke sandt for der sker også mange andre ting vi har jo allerede nævnt nogle af dem herre jacob mark har også selv været med til at finde fem million

licensmidler til tv to regionerne

at få unge til at stemme anerkender herre jacob mark ikke at der faktisk

til det kommende kommunalvalg som der var for fire år

når jeg kigger på de ting der er skrevet om sidste valg

at noget af det har virket altså det har virket at sende de

også se ude til kommunalvalget det betyder ikke at man ikke skal videreudvikle og jeg synes egentlig også

med de gymnasier hvor der så kun kommer fire partier altså

noget man kunne arbejde videre med men jeg kan godt være bekymret for at når bevillingen falder så drastisk i forhold til sidste valg som den gør med det der ligger nu så mister man nogle af de gode initiativer som jeg

det her med at køre en bus midt ind i et boligområde eller sætte den oppe ved køge station hvor jeg kom fra var faktisk at den her pulje og hele den her kampagne startede jeg frygter at noget af det vil løbe ud i sandet

at man netop kørte den så lokalt decentralt jeg ved at herre jacob mark

kommunalpolitisk baggrund i køge byråd

etniske minoriteter er en større udfordring i andre kommuner end i den kommune jeg kommer fra for eksempel

ikke forrest i prioritetsrækken det bliver ikke det her der ligger forrest

borgmesterens budgetkatalog når man fremlægger budgetforslag til næste år der tror jeg det kunne være spændende som et samlet folketing

at det gør noget at bede kommunerne om at betale lidt mere

en lille smule nørdet og en lille smule teknisk men derfor kan det

det handler om om netselskaberne om vores

konkurrenceudsat og der

aftale vi har lavet med et bredt udsnit af folketingets partier

baserer de rammer netselskaberne har at agere inden for altså det de må opkræve på de faktiske udgifter de har haft i en foregående periode på at man laver en en flerårig aftale

der være en gevinst for netselskaberne

også været en del af diskussionen at sikre at man ikke kun kan få til

anlæg men også til en forrentning

den kapital man har været nødt til at trække ind der er det jo

det er ikke særlig usikkert om der er kunder i butikken for det er der der er masser af elkunder og derfor skal man selvfølgelig ikke have en forrentning som ligner den man får hvis man investerer i andre mere risikable ting

kunne tiltrække kapital også i den her sektor og derfor er det vigtigt at man har en mulighed for forrentning når vi ser på den økonomiske ramme man får

benchmarks som populært sagt

imod de bedste i klassen og der er et generelt effektiviseringskrav som siger at selv de bedste i klassen også skal blive bedre hele tiden det er udmærkede og sunde principper som vi fra socialdemokratiets side støtter op om i forhold til den her regulering

omkring adskilt identitet og det betyder sådan set bare at de selskaber som handler ellen skal være tydeligt adskilt fra de selskaber som er netselskaberne altså dem der ikke er i konkurrence med nogen det er et godt princip

fuldt op om jeg

vi bliver nødt til at diskutere om den måde man har valgt at implementere det på måske kan give nogle lidt sjove situationer

har fået oplyst og forstår udkastet sådan at man i virkeligheden kan risikere

servicere en kunde som er gas eller

men hvis de skal servicere den samme kunde men nu skal kigge på hans elmåler

synes jeg vi skal kigge på hvordan vi praktisk får det til at blive

apropos det med deltagelsen

en identitetsadskillelse støtter vi op om der er også et udestående tror jeg i forhold til at få præciseret hvad man gør

nye ting som skal understøtte grøn omstilling eller bringe os videre

rammer på baggrund af de udgifter man havde i forrige periode hvad gør man så egentlig hvis der opstår nogle nye det skal vi selvfølgelig have fuldstændig klarhed over

kan jo se om der er nogen der vil spørge ind til det undervejs og ellers

den del af forslaget som jo implementerer vores stemmeaftale der er også en

vi må jo diskutere i udvalget hvor meget af det der egentlig ligger inden for den aftale vi sagde ja til da vi indgik stemmeaftalen som primært handlede om identitetsmæssig adskillelse og den økonomiske regulering af netselskaberne med de ord ser vi frem til udvalgsbehandlingen

frem mod en ny reguleringsordning blev påbegyndt tilbage i to tusind og tolv hvor det blev besluttet at gennemføre

grundigt eftersyn af sektoren og derfor nedsattes elreguleringsudvalget som siden hen er kommet med

har ført til at der sidste efterår blev indgået en politisk aftale

går kort fortalt ud på at elnetværksvirksomhederne fremover tildeles en indtægtsramme for fem år ad gangen en indtægtsramme

de forventede udgifter til at drive virksomhederne

opnår virksomheden en effektivisering af driften inden for

fem årige periode kan virksomheden beholde overskuddet og opnår dermed

effektivisere når den fem årige reguleringsperiode er udløbet tildeles virksomhederne

en ny og lavere indtægtsramme som afspejler at der er opnået

på denne måde får elforbrugerne gavn af effektiviseringerne når indtægtsrammen og dermed forbrugerpriserne nedsættes

at den nye reguleringsmodel

forbrugerne og samtidig venter vi at modellen understøtter at vi fortsat har en meget høj forsyningssikkerhed i danmark derfor støtter

bekendt på barsel venstre støtter forslaget det første lovforslag i regeringens forsyningsstrategi det første i udmøntningen af den aftale der blev indgået i november sidste år

redegjort for elementerne i lovforslaget af de to foregående ordførere det der ligger venstre på sinde er at man med det her

rimelige priser fair konkurrence forbrugerne i centrum det er derfor venstre støtter tak for

en bedre udnyttelse af den vedvarende energi produceret i danmark og brugt på bedste vis i danmark vi har en klimadagsorden som også

påvirke de rammevilkår der gives til netselskaberne der ligger en aftale om netselskabernes fremtid som enhedslisten også er med i

første del af lovforslaget

tilslutter vi os sådan set enhedslisten har indtil nu forgæves arbejdet for at den økonomiske model

sikre at ny teknologi i højere grad kan implementeres så en bedre netdrift kan opnås det kunne være styresystemer så elforbruget i højere grad kan flyttes så dyr netforstærkning kan undgås det kunne være løsninger som i højere grad hjælper forbrugerne med at reducere energiforbruget

kan reduceres og det kunne være nye løsninger på problemer i fremtiden som vi endnu ikke har fået øje på det er en ulempe ved aftalen at lovforslaget bremser investeringer i ny teknik der ikke kan tjene sig hjem på fem år mener ministeren

energistyrelsens svar fremgår det at netvirksomheder fortsat kan blive pålagt at investere

vedtagelse af udrulning af fjernaflæste målere det er et udmærket eksempel som jo allerede er ved at ske kan vi ikke få svar på hvor mange år det tager for en ny elmåler at tjene sig hjem det er nok nærmere tyve år end de fem år som

prioriteres i tilstrækkeligt omfang der ligger en stribe høringssvar som gør opmærksom på de

jeg synes altid det er spændende når et høringssvar medfører ændringer der ligger blandt andet et høringssvar fra

det er et mindre selskab med otteogtyvetusind andelshavere

større energiproduktion end energiforbrug i perioder så vi har altså her at gøre med et selskab som kan opleve at der indimellem er så meget strøm der går igennem nettet at det svarer til

end forbrug af el og det er et område hvor de også

færre kunder at der er huse der bliver nedlagt

vedligeholdelsesudgifterne er højere fordi der er

luften dér end i andre dele af landet så de gør altså opmærksom på at de har nogle særlige vilkår

synes det er rigtig fint at vi vi her i høringsnotatet kan se at energistyrelsen har læst høringssvaret

for netselskabernes drift også skal lægge ind som en parameter at se på hvor meget strøm der bliver transporteret i det net som er i det enkelte netselskab

man har fundet ud af at der er noget lokal fjernvarmeproduktion som kører på en måde og med tilskud som

er eu godkendt og så ønsker man

den støttemulighed jeg synes vi meget nøje i udvalgsbehandlingen skal have kigget på om ikke der er en anden støtteordning som de tre fjernvarmeværker komme over på

at varmeforbrugerne i i hillerød får en ekstraregning på tyve million

så synes jeg heller ikke det er godt når man foreslår lovgivning med tilbagevirkende kraft sådan at man tager tilskuddet fra nogle stirlingmotorer

vil jeg så afholde mig fra at gøre det jeg selv og liberal alliance særlig

hæfter os ved i den her forbindelse og den nye økonomiske regulering er at det

et led i regeringens samlede forsyningsstrategi som blandt andet skal sikre en høj effektivitet og effektiviseringer for op imod seks hundrede million kroner

sidst men måske ikke mindst

skal reguleringen også understøtte en efterspørgsel efter ny og mere

de ord vil jeg blot tilkendegive

anbefalingerne fra elreguleringsudvalget

dansk industri di fremhæver for eksempel en pulje til grønne investeringer som er anbefalet men ikke medtaget i lovforslaget di tager også forbehold for at detaljerne skal fastlægges i en bekendtgørelse og at det jo netop er i en sag som denne hvor djævelen i høj grad ligger i detaljen der er tale om et meget omfattende lovforslag og det kan være helt i orden men høringssvarene viser generelt stor usikkerhed om konsekvenserne

i alternativet kan tage endelig stilling alternativet har ikke været med i udviklingen af forslaget og vi har brug for en teknisk gennemgang eller på anden måde hjælp til at forstå det samlede forslag måske er der flere

høringssvarene kunne bruge sådan en gennemgang til eksempel kan nævnes seas seas

høringssvar hvor de skriver at forslaget til økonomisk regulering er meget overordnet og bærer præg af at de helt overordnede mekanismer for den økonomiske regulering ikke er på plads dette samt de heraf følgende uklarheder og manglende sammenhænge på tværs i lovforslaget giver anledning til bekymring det er ligeledes en grundlæggende bekymring at hverken politikere myndigheder eller forsyningsselskaber

i realiteten kan overskue hvad konsekvenserne bliver

dansk energi intelligent energi og seas

giver udtryk for at forslaget til den nye økonomiske regulering vil afskære netvirksomhederne fra at deltage i innovative projekter med en længere indtjeningshorisont end fem år som har en positiv samfundsmæssig værdi

i de lidt længere horisonter end fem år forbrugerrådet tænk efterlyser

undlader at forlænge reguleringsperioden

hurtig unbundlinganalyse som også er foreslået af elforsyningsudvalget disse ting mangler

alt i alt er vi noget skeptiske fra alternativets side og glæder os til at blive klogere og se

man kan ophæve de to støtteordninger

mindre ændringer som tidligere ordførere også har gjort rede for

ganske kort det her er jo et stort og komplekst område og det er også derfor at elreguleringsudvalget blev nedsat

er kommet med de her anbefalinger som vi synes det er rigtig fornuftigt at implementere vi mener at det er vigtigt med en løbende regulering af elmarkedet og vi tror

det her nok ikke bliver sidste gang men at vi kommer til at se

en løbende regulering så radikale venstre stemmer for

og derfor spiller den en stor rolle den nye regulering vil

i størrelsesordenen op mod seks hundrede million

elreguleringsudvalgets anbefalinger

det er en skærpelse som skal sikre at elforbrugerne er klar over hvilken virksomhed de har med at gøre og sikre at netvirksomheder

en ophævelse af de to støtteordninger

som energikilde ordningen lukkes først i januar to tusind og sytten omkring

vindmølleenergi som skal transporteres

et stort problem med nettab

komme borgere og virksomheder til gavn jeg håber vi kan få et godt samarbejde om dette

sektoren lovforslaget udmønter den meget brede stemmeaftale af fjerde november to tusind og seksten om en ny økonomisk regulering af elnetvirksomhederne reguleringen bygger på elreguleringsudvalgets anbefalinger til en fremtidssikret regulering af elsektoren jeg fornemmer at der er bred opbakning til at indføre en ny økonomisk regulering

store dele af branchen den nye økonomiske regulering skal sikre en effektiv eldistributionssektor med rimelige priser for elforbrugerne og en fortsat høj forsyningssikkerhed reguleringen skal understøtte efterspørgsel af ny og effektiv teknologi den nye regulering vil bidrage til at der opnås effektiviseringer for op mod seks hundrede million kroner i to tusind og tyve til gavn for

borgere og virksomheder i danmark regeringen udmønter med lovforslaget tillige en anden del som også følger op på både regeringens forsyningsstrategi og elreguleringsudvalgets anbefalinger det drejer sig om skærpelsen af netselskabernes særskilte identitet skærpelsen skal sikre at det står klart for elforbrugerne hvilken virksomhed de har med at gøre det skal sikre at netvirksomhederne som er monopolvirksomheder ikke indirekte markedsfører kommercielle virksomheder forslaget vil derfor støtte konkurrencen på elhandelsmarkedet lovforslaget indeholder desuden af ordensmæssige hensyn en ophævelse af to støtteordninger for el for særlige anlæg der anvender biomasse som energikilde ordningerne er blevet lukket med virkning fra den første januar to tusind og sytten og de ophæves for at bringe dansk ret i overensstemmelse med eu retten endelig indeholder lovforslaget regler om at energinetdk

betaler et fikseret beløb til at dække omkostninger til opgaver i energistyrelsen energitilsynet og ankenævnet på energiområdet indtil udgangen af to tusind og sytten der indføres samtidig hjemmel til opkrævning af et fikseret afgiftsbeløb til dækning af de omkostninger som erhvervsministeriet har til forsyningssekretariatets drift og opgavevaretagelse for to tusind og sytten

op på regeringens forsyningsstrategi jeg vil afslutningsvis takke for den interesse

jeg ser frem til at fortsætte de konstruktive drøftelser om lovforslagets enkelte elementer i udvalget og jeg

ligget langt uden uden for det som som regeringen så har pønset på at man skulle se på alle sektorer i forsyningssektoren så jeg synes ikke det er rimeligt at man gør det her til at at det væsentligste i det er at det er en del af

mere bundfældet i i det energiforlig som ligger fra to tusind og tolv så

trækker historien over i et nutidigt forløb når det egentlig mere er noget som som vedrører energiforliget fra to tusind og tolv er ministeren ikke enig

også

økonomiske forhold og er en udløber af retsvirkningslovsudvalgets det

fem og tyve og derfor kan man jo ikke fortænke nogen i

blik på den og tænkt gad vide om det her egentlig holder i forhold til

sket en lille smule med kønsrollemønsteret i vores samfund og også sket en lille smule

at den ikke er længere væk fra vinduet end tilfældet er

lagt op til nogle småjusteringer og jeg tror at det mest er folk i whiskybæltet det

ofte bliver beskyldt for at være meget langt væk fra virkeligheden i forhold til hvad vi sidder

på tapetet ikke desto mindre

så der bliver lavet om på den første ting der bliver lavet om på

den første jeg tager det er at man hidtil

har kunnet se folks ægtepagter på tinglysningen det synes jeg alligevel er rimelig vildt

strider helt grundlæggende mod min opfattelse af hvordan tingene bør være så det er rigtig godt at få lavet det om nu kan man så helt privat få lov til at aftale tingene mellem hinanden så langt så godt den næste

de her forandringer er at man får ret til

råde over egen formue og man får udvidede muligheder for selv at kunne vurdere hvilken type af aftaler man kan lave med hinanden

på procentsatser af formuen og på kronebeløb

nogen principiel modstand mod at folk selv kan råde over deres penge og aftale hvad de gør med dem så støtter vi selvfølgelig den del af lovforslaget

bliver beskyttelsen af boligen altså det

angår også andelsboliger og husbåde i fremtiden indtil nu har det kun været ejerboliger

jo godt se er relevant eftersom andelsboliger koster lidt mere i dag end de gjorde i nitten

proportionalt så det er nok en meget god idé jeg har den udfordring

jeg nævnt flere gange under forhandlingerne og derfor siger jeg det højt herfra at det jo er rigtig godt fint

det giver en beskyttelse af begge ægtefæller i forhold til det de opfatter som deres hjem men det er ret

jo lovgivning der sker med tilbagevirkende kraft og derfor siger bare højt fra folketingets talerstol der er måske

og derfor skal folk jo sætte sig ind i dem men jeg tror der ligger et stykke oplysningsarbejde som ikke er uvæsentligt hvad det angår for ellers

i en anden aftale end den de egentlig troede de indgik så der ligger altså noget

men samlet set kan man sige at det er en række småjusteringer ene og det andet og jeg kan godt se at for dem der har en formue de skal dele med hinanden ved skilsmisse kan

være meget fint at få opdateret den her lovgivning

jeg har så fået den ære på vegne af et helt utrolig stort antal partier at sige

godt sige at pernille skipper fra enhedslisten støtter lovforslaget men

når man kommer fra enhedslisten så det

en kønsbalance så det vil hun have uddybet i udvalgsarbejdet men hun er umiddelbart positiv

skyldes at der er meget som kræver at der er fuldstændig klarhed over hvad lovene indebærer også på sigt

dårlige love det kan godt være gode love det kan være love som skal justeres og når vi nu står i en situation som den her hvor vi har

om økonomiske forhold der daterer sig helt tilbage til nitten fem og tyve

hvordan man indretter sig i familier i dag og hvordan kønnenes ligestilling

og har ændret sig igennem alle de her år

at der er nogle ting som det kan være væsentligt at vi går

har jeg også noteret mig hele den proces vi har været igennem

en forenkling og også en tydeliggørelse af lovene selve det

sproget måske har været lidt gnidret gør så også at

når kærligheden er stor og man er forelsket

tænker man ikke på at der måske kan komme en dag hvor man vælger at blive skilt

være fokus på hvordan man vil stille hinanden såfremt man en dag vælger at gå fra hinanden hvis nu man ikke ønsker at have en fuldstændig ligestilling og ligedeling

at være opmærksom på og på den måde kan man forhåbentlig også skilles som venner og ikke som fjender er der lavet en

tror jeg egentlig at meget vil blive lettere og forhåbentlig også mindre konfliktfyldt på det tidspunkt hvor man så når til at skilsmissen er uundgåelig

tvivl om at indgåelse af et ægteskab er en meget stor beslutning i livet det samme

selvfølgelig trist at det faktisk

træde ud af ægteskabet i forbindelse med muligheden for straksskilsmisse men når skilsmissen så er den sidste udvej

der altså også være en klarhed over hvorledes man er stillet og hvordan begge parter er stillet

man skylder hinanden

den her samlede gennemgang af lovgivningen på området og som vi også hørte tidligere

retsvirkningslovsudvalgets betænkning som har

det vil sige ligedelingsordningen videreføres det skal være ægtefællerne selv der indgår aftaler om løsninger der indebærer en anden deling af

ordning som lige præcis passer til den situation det enkelte par nu engang er

lægger op til at der skal udarbejdes

hovedprincipperne i delingsreglerne og der synes jeg det er meget vigtigt og det er dansk

glade for at vi har fået med i

skal opfordres til at parterne søger noget juridisk rådgivning i forbindelse med

meget kringlet sprog det er svært forståeligt og derfor

være det man måske i citationstegn kan kalde den svage part og der

at den her part også blive beskyttet

prøver at opfordre folk til

alt bliver gennemskueligt

så et tegn på at det forberedende arbejde har været godt

jeg vil da også allerede nu sige at jeg har nogle opfølgende spørgsmål til til forslaget som er dukket op i forbindelse med at jeg har siddet og skrevet ordførertale og så videre men

baggrunden for at vi støtter dem fremgår af de to foregående ordføreres taler

element at man nu samler alle bestemmelser

ægtefællers økonomiske forhold i én samlet ny lov og så er der også en bemærkning om at reglerne bringes i overensstemmelse med eu lovgivningen på området vi glæder os til det videre arbejde

beskrevet af de forrige ordførere

nede i masser masser af mellemregninger jeg synes

ligestillingsperspektiv er nået godt i land jeg synes at vi har ryddet op i og opdateret

skilsmisse og i næste hug skal vi til at se på et mere enkelt

man på et tidspunkt må vende tilbage til og som ikke er med i det her

skilsmisser og ægteskaber hvor den ene part er kommet dårligt ud af det men det kommer sandsynligvis på et senere tidspunkt ellers vil

jeg vil gerne sige tak til alle ordførerne og også gerne kvittere for

to gode lovforslag set ud fra et ligestillingsperspektiv

er fuldstændig rigtigt fru pernille rosenkrantz theil nævnte en bekymring

fuldstændig enig i at et oplysningsarbejde

at gamle love jo ikke nødvendigvis er dårlige love

der er noget lidt storladent over og fantastisk ved at stå og modernisere en lov tilbage fra nitten fem og tyve og så

ude i de lidt små greb altså vi

det har altså længe været et ønske at at få nogle mere moderne regler om ægtefællers økonomiske forhold og

grundlæggende ordning jeg mener også at ligedelingsordningen fortsat er den bedste måde at dele ægtefællers formue ved skilsmisse og død hvis andet ikke er aftalt til gengæld forbedrer vi samtidig ægtefællers muligheder for at aftale en formueordning som passer til deres situation og der

også erklære mig fuldstændig enig med fru pernille rosenkrantz theil

at det er rigtig godt at vi nu får gjort ægtepagter utilgængelige for offentligheden for hvilken glæde har offentligheden af

at vi har en god udvalgsbehandling jeg står naturligvis også i den forbindelse til rådighed for at besvare de spørgsmål som udvalget måtte ønske at få belyst